afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til

har kæmpet for retsstatsprincipperne og for vores frihedsrettigheder

og vi er stolte af at kunne betegne os selv som et samfund hvor individet har stærke og klare borgerrettigheder borgerrettigheder som vi ikke går på kompromis med

sidste stykke tid har vi set ulovlig indsamling af data ulovlig logning indsamling af mobildata masseovervågning og nu en tryghedspakke

og som jeg forstår det på ministeren bliver der åbnet op for ansigtsgenkendelsesteknologi

langsomt men sikkert ser vi et moralsk skred vi ser at vi som samfund går fra at værne om vores frihedsrettigheder hen imod et big brother samfund et samfund hvor vi masseovervåger fordi vi er bange for kriminalitet

det bekymrer alternativet og derfor har vi anmodet om forespørgselsdebatten i dag og om overvågning

jeg kan forstå på regeringen og jeg kan forstå på justitsministeren at det handler om sikkerhed at det handler om at bekæmpe kriminalitet

en stigende i masseovervågning af borgerne

samtidig er der ikke noget der tyder på ingen forskning

den kriminalitet vi har

samråd

at det er på tide at vi i folketinget får en sober og saglig debat om overvågning i forhold til rettigheder hvor langt vil vi gå

en chip i armen det er derfor at vi har anmodet om debatten i dag og jeg ser frem til en sober og saglig debat

prøve at tage den hvor det ikke bare bliver

at man får trykket sig op i hvert sit hjørne men i virkeligheden prøver at lave nogle mere principielle overvejelser

om overvågning for det er jo ikke sådan at overvågning er godt eller skidt der findes legitim ordentlig overvågning og der findes illegitim overvågning der findes god overvågning og

borgernes private samtaler i hjemmet

så tror jeg alle er enige om at det er illegitimt det bør ikke finde sted sandheden er jo også at vi alle her men også alle andre jo bruger vores mobiltelefoner

de apps der er installeret når vi skal foretage betaling når vi skal finde vej og så videre på den måde er vi langt mere overvåget af nogle private firmaer end de fleste af os bryder os om et andet eksempel på illegitim overvågning

udemokratiske regimer bruger overvågningen til at forfølge politiske modstandere

man kan sagtens finde eksempler på overvågning som man vil sige det vil vi gerne have mindre af

sagtens finde eksempler på masseovervågning som man vil sige

vi i sundhedsvæsenet siger at der skal være vaccineprogrammer og vi skal holde øje med om ungerne bliver vaccineret så vi skrive ud til forældrene

blive vaccineret eller

bliver registreret og overvåget fordi man vil forhindre hoologanisme

så er det også legitim overvågning når politiet foretager overvågning for at opklare kriminalitet det er vi også enige om

som er en del af den nuværende finanslov jo har sagt

vi går ind for masseovervågning

sige at overvågning er godt eller at overvågning er skidt der findes god overvågning og der findes dårlig overvågning der findes legitim overvågning og der findes illegitim overvågning

skal man selvfølgelig stille sig selv spørgsmålet hvordan finder man så ud af hvad

for nogle kriterier vi lægger ned over det når vi gerne vil vide

retsforfølgelse af forbrydelser

gør man det fordi her er der en adfærd som er samfundsmæssig forkastelig

derfor kriminaliserer vi voldtægt

hvis alle og enhver

man ikke havde kriminaliseret det hvad ville der så ske

ja så ville det ødelægge samfundets sammenhængskraft vores evne til at fungere som samfund afhænger af at vi straffer forbrydelser

trygheden i samfundet

vi kriminaliserer ikke forhold folk kan bare gøre det

hvis vi ødelægger trygheden i samfundet ødelægger vi friheden i samfundet

uden tryghed ingen frihed uden tryghed ingen frihed det er sandheden det er derfor vi

er jo i virkeligheden det som vi gerne vil og hvis man siger

fordi vi får sat forbryderne fast fordi vi får stoppet samfundsmæssig adfærd som vi ikke vil have og dermed bliver der skabt mere frihed

jo rigtigt som det er sagt at vi alle

måske ikke ville gøre som jeg ellers ville gøre

frihed kan man godt argumentere for jeg siger ikke det er rigtigt men det kan man

af vores umiddelbare frihed for at vi sammen som samfund kan bekæmpe kriminalitet og dermed sikre tryghed og dermed den frihed der følger af tryghed så er vi altså i den situation at vi hver især giver en lille smule af vores frihed for at sikre størst mulig frihed i samfundet

at give en lille smule men den kriminalitet som vi kan få bekæmpet effektivt

de ressourcesvage og de udsatte som får frihed fordi det er dem der er mest udsat for forbrydelser

kvinder der bliver voldtaget og hjemløse der bliver overfaldet så der er en sammenhæng her som vi også skal have med og

ressourcestærke og de robuste som giver mest frihed

at købe sig til friheden for eksempel ved at afspærre boligområder for eksempel ved vagtværn og så videre

overvågning og frihed er meget mere

sige enten har vi overvågning eller også har vi frihed enten har vi tryghed eller også har vi frihed enten har vi tryghed eller også har vi

tingene er meget meget mere forbundet

at vi forholder os principielt til det at vi ikke bare borer os ned i

at vi starter et sted hvor vi må konstatere at overvågning og frihed hænger sammen det er rigtigt at overvågning rejser en række principielle spørgsmål

intellektuel proces end bare at sige det er jeg imod

hinanden i forhold til spørgsmålet om

man kan gå ind og indskrænke frihedsrettighederne fordi man vil have frihed

voldtægt i aalborgs jomfru ane gade har der været overvågning i lang tid netop for at få opklaret det man kalder vvv forbrydelser

voldtægt og vold kan ministeren

det har haft nogen positiv effekt på på voldtægt og

vil ordføreren bekræfte at når han i den netop indgåede finanslov har været med til at sætte penge af til automatisk nummerpladegenkendelse

fordi han laver overvågning som han er imod nej for det er jo ikke så simpelt det er langt mere komplekst det er det også med

i nattelivet jeg synes det er en gevinst at man kan fange forbryderne jeg synes det er i orden at vi alle sammen når vi går i byen giver en lille smule af vores frihed for at vi hvis der er nogle der bliver voldtaget eller overfaldet eller der sker andre forbrydelser faktisk kan finde gerningsmændene

her i folketinget hvor der bliver mulighed for at tage nogle vigtige skridt

de redskaber som politiet har efterspurgt i forhold til at kunne bekæmpe kriminalitet jeg er ikke i tvivl om

om ansigtsgenkendelse jeg er ikke i tvivl

altså jævnfør brøndby stadion og så videre ansigtsgenkendelse rejser bare også nogle andre principielle spørgsmål som man også bliver nødt til at forholde sig til i den skynding og derfor er lige præcis det med ansigtsgenkendelse

de løsninger som man skal gribe til i en fart men jeg siger heller ikke at det er noget vi ikke skal gøre jeg siger bare at lad os tage den der debat om

der skal afvejes mod hinanden også her

en balance og selvfølgelig skal politiet have nogle efterforskningsmæssige redskaber

vi alle sammen er interesseret i men der er

hvor jeg føler mig en lille smule generet af overvågning

hvordan kan ministeren forsvare at man nu igen fremsætter et lovforslag som udskyder revisionen af det der er faldet en dom på det område som danmark ikke efterlever

jo som jeg tror vi har snakket om i anden sammenhæng men så kan det åbenbares her for alle tilhørerne og de mange seere og alle mulige andre

har været et betydeligt politisk pres i eu for at få omgjort den dom som

materialiseret sig i at der nu er et par sager hvor der har været domsforhandlet hvor man er i gang med at skrive dommen og hvor dommen

ret lang tid om at skrive deres domme kan man sige ved eu domstolen

de retningslinjer som der er for de retningslinjer som der er er jo i virkeligheden udtryk for hvordan hvordan man må fortolke den dom som lå derfor synes jeg det er relevant at sige lad os nu se hvor eu domstolen når det kommer til stykket sætter hegnspælene

øges ved at man giver tab på den men det kan vi diskutere i i anden

ministerens chef statsministeren har

det der driver mig som statsminister er et ønske om at passe på danmark

det ligesom er er for meget med med overvågnings eller efterforskningsredskaber er

med sin mobiltelefon en sidder med sin computer

sidder med computere vi bliver overvåget lige nu

det er vi også i enhedslisten

gerne spørge ministeren har ministeren nogle nogle

håndfaste pejlemærker på at det er

virkelig godt baggrundstæppe

for den her debat i dag jeg kunne godt tænke mig at høre hvornår

vi har ventet noget tid og og man kan sige at det

være at regeringen har lavet finanslovsaftale og holdt efterårsferie og

og derfor er det nok på høje tid at at man

om ansigtsgenkendelse bliver en del

de forhandlinger som jeg forstår ministeren i dag

fremsætter de fire lovforslag som konstituerer trygheds og sikkerhedspakken

er ordføreren for forespørgerne og det er herre sikandar siddique fra alternativet

og de retsstatsprincipper som tidligere generationer har kæmpet for at sikre og som folketinget traditionelt har værnet om i fællesskab er begyndt at forfalde de liberale frihedsrettigheder vi normalt hylder her i landet misrøgtes i stigende grad og tilsidesættes i en sådan grad at de udfordrer vores historiske opfattelse af danmark som en retsstat og et samfund bestående af frie og lige borgere masseovervågning tilsidesætter åbenlyst borgernes ret til privatliv at øget overvågning er gennemført med både et rødt og et blåt flertal gør ingenlunde bekymringen mindre at det tilmed er sket under ledelse af venstre danmarks liberale parti gør det nærmest tragikomisk den nye socialdemokratiske regering ønsker imidlertid alligevel en signifikant udvidelse gennem sin nye tryghedspakke hvor man foreslår at opsætte flere kameraer i det offentlige rum og

det lettere for myndighederne at holde øje med med og kontrollere borgerne danmark er allerede blandt de mest overvågede lande i verden med flere overvågningskameraer per indbygger end både storbritannien

regeringens nye tiltag et kamera for hver fjerde dansker

store modstandere af denne udvikling vi er modstandere af ideen om at vi alle bliver mere trygge

er simpelt hen ikke forskningsmæssig dokumentation for at mere overvågning øger trygheden og begrænser for eksempel den hårde kriminalitet overvågning giver en falsk tryghed og den kommer med en alt for høj pris prisen er simpelt hen for høj når prisen for mere overvågning er at vi borgere nok en gang må give afkald på noget af vores privatliv

når vi opgiver vores privatliv opgiver vi også vores frihed desværre lader det til at være en stigende tendens i tiden både i udlandet og herhjemme at nogle politikere finder det legitimt at tilsidesætte hensynet til frihedsrettighederne storbritannien er plastret til med kameraer og kina

om du derfor er en dårlig borger det er dybt bekymrende at der i stigende grad indføres tiltag under påskud af at det skal bidrage til at forsvare friheden når de konkrete tiltag reelt har den modsatte effekt brugen af ulovlig logning og begyndende snak om dansk politis brug af ansigtsgenkendelsesteknologi er blot nogle få eksempler på en udvikling der peger i et overvåget ufrit

nej prisen er mindre frihed og den pris er for høj danmark skal ikke være et skandinavisk kina derfor foreslår

nu også at indføre et generelt forbud mod myndighedernes brug af ansigtsgenkendelsesteknologi vi må og skal modstå fristelsen til at kontrollere mere og mere for det er skruen uden ende det er en glidebane og det går stærkt snart er vi så højt oppe i fart at vi ikke kan bremse det igen og hver eneste gang vi øger overvågningen unødigt og uden videnskabeligt grundlag slår vi skår i tilliden til hinanden og retsstaten derfor vil alternativet sammen med sf radikale venstre

la og simon emil ammitzbøll bille

folketinget understreger at overvågning generelt ikke har en præventiv virkning på kriminalitet men anerkender de efterforskningsmæssige fordele

imidlertid er hensynet til politiets effektivitet ikke det eneste hensyn at tage idet retten til privatliv bør vejes op imod dette folketinget opfordrer regeringen til at spille en mere aktiv rolle

grundlæggende frihedsrettigheder i implementeringen af eksisterende eller nye teknologiske løsninger som direkte eller indirekte kan bruges til overvågning af danske borgere bombesprængninger må ikke blive hverdag i danmark folketinget er derfor enig i at politiet løbende har brug for nye redskaber til at efterforske kriminalitet men

af høj retssikkerhed klare regler og uafhængig kontrol folketinget opfordrer regeringen til at stoppe den ulovlige logning af danskernes teledata samt vedtage at ansigtsgenkendelsesteknologi ikke tages i brug tak for

omtalte lige før i jomfru ane gade

noget forskning der underbygger at kameraerne har

at bruge en masse midler og penge

uge så hver måned dømmes der folk for grov kriminalitet vold og lignende på baggrund af det bevis der hedder kameraet når det bliver fremvist

er der ligesom ikke så meget at snakke om og så bliver de dømt jeg hørte tidligere om at retsstatsprincipper

fyldte meget i alternativet hvad siger alternativet til det retsstatsprincip der siger at man i givet fald hvis det blev pillet ned ikke dømte de kriminelle

skal bruge efterforskningsmæssige redskaber men spørgsmålet er bare er bare hvor går grænsen

fra kameraer i jomfru ane gade til ansigtsgenkendelse fra ansigtsgenkendelse til at køre det sammen med databaser som kan følge med i hvad folk skylder i skat som kan følge med i hvad for et humør man er i

hvis en borger skal have et lån

langt vil vi

det er jo ret interessant hvad ligger der egentlig i efterforskningsmæssige redskaber hvis ikke det er kameraer

have byttet kameraerne ud med politifolk

være spændende at høre hvilket regnestykke man egentlig har lavet på baggrund af det hvor mange politifolk får man

tankerne vi ønsker også flere politifolk men

men hvilke efterforskningsmæssige redskaber er det så

vores grundlæggende frihedsrettigheder det er i hvert fald ikke masseovervågning og det er ikke ansigtsgenkendelsesteknologi vi vil have det vi ønsker er at vi har et stærkt retssamfund

kriminalitet med værktøjer vi ved der virker forskningsmæssige værktøjer med værktøjer der er evidens for det er

er evidensbaserede værktøjer vi snakker om dermed ikke sagt

samfund hvor vi ser et moralsk skred i forhold til at vi går længere og længere i forhold til at masseovervåge det er der flere eksempler på

i min tale så det her handler om sikkerhed i forhold til rettigheder og hvor langt vi

høj en pris vi vil betale og i alternativet vil vi ikke betale den pris

det herre preben bang henriksen nævnte med hans store erfaring fra fra retten at han hver eneste måned oplever at der

der bliver dømt på baggrund af billeder fra kameraer er det ikke et evidensbaseret

det der bekymrer alternativet det bekymrer alternativet at vi i frygten for kriminalitet fortsat bliver ved med at gå ind og pille ved de grundlæggende retsstatsprincipper at vi langsomt men sikkert

nemlig vores retsstatsprincipper

til fulde følge at man jo altid kan male et billede op af at det hele kan ende med at det offentlige har kameraer hængende inde i soveværelset så kan følge med

kan alternativets ordfører ikke fortælle os hvad det

skal pilles ned er det dem i jomfru ane gade

at yderligere tre hundrede kameraer bliver sat op så har jeg i et samråd spurgt ministeren om

man nu gør klar til at bruge ansigtsgenkendelsesteknologi det svarer ministeren sådan set ja til og der er det alternativet siger at vi ikke ønsker

nu udvider overvågningen masseovervågningen med ansigtsgenkendelsesteknologi vi mener ikke at vi skal have yderligere kameraer vi mener ikke at vi skal have mere masseovervågning vi mener ikke at vi skal have ansigtsgenkendelsesteknologi vi mener at vi har tilstrækkeligt

det er mere end rigeligt vi skal ikke længere ned ad

rigtig god idé det er jo et helt konkret værktøj som

og som jeg tænker at alternativet er med på så

der er vel også eksempler på at værktøjerne er brugbare

i finanslovsforhandlingerne men når vi skulle have urørt skov klimabistand halvtreds million kroner til cyklisme

i en aftale hvor vi nu kan modtage kvoteflygtninge hvor vi får minimumsnormeringer hvor vi får et markant løft af psykiatrien

at lave den samlede aftale nogle partier der havde det ønske

at det ikke var et alternativt ønske

i den ideelle verden ville det være rigtig godt at

overvågning men vi lever ikke i den ideelle verden vi lever i en verden hvor vi har nogle indre fjender der vil os noget ondt og vi lever altså i et demokrati hvor overvågning er udsat for demokratisk kontrol

overvåge os alle sammen derfor er sammenligningen med big brother

malplaceret efter min opfattelse mit spørgsmål er i

politiet skriver i deres redegørelse om terroraktionen

det der var afgørende og det der havde afgørende betydning for at pågribe og dræbe gerningsmanden

vil gerne bevare at vi fortsat er en retsstat men ikke desto mindre har vi jo set teledatasagen vi har set indsamling af ulovlig

ser flere og flere sager

skal have en demokratisk styrket kontrol

den redegørelse som herre naser khader

der blev indsamlet

nogen effekt på at

han skiftede mobiltelefon under sit terrorangreb

redegørelse peger på

i hans venner det var overvågningskameraerne på nørrebro ved mjølnerparken og på østerbro

som de har agt skulle de kameraer have været væk og så

komme efter terroristen omar

begik en massakre i moskeen i new zealand nej det er en falsk tryghed det der vil stoppe og

en stærk forebyggende indsats det er

det er god gammeldags efterforskning overvågning og masseovervågning

blevet stoppet vi har en millioner kameraer

på nørrebro men der gik en dag før han blev stoppet undskyld men han blev ikke stoppet

han startede med at begå terror

at han blev stoppet straks

sikkerhed på baggrund af sikkerhed ikke skal betale den pris at vi sætter vores retsstatsprincipper

når ministeren siger at der skal være en balance i hvordan vi gør det her så gælder det jo også

jeg siger bare at vi ikke skal masseovervåge at vi ikke skal have ansigtsgenkendelsesteknologi

fortsætte ned ad en vej

eller tre af de bombesprængninger der har været med en millioner kameraer så mit spørgsmål er hvorfor skal vi give den her falske tryghed til os selv og borgerne ved at sige at hvis vi sætter yderligere tre hundrede kameraer

så forsvinder terrorisme så forsvinder kriminaliteten jeg siger at vi skal have tryggere gader at vi skal bekæmpe terror at vi skal bekæmpe kriminalitet

vi videre i ordførerrækken

kommer fra socialdemokratiet og det er herre jeppe

at alternativet har inviteret til den her forespørgselsdebat

lodret forkert tv kameraerne var en helt helt afgørende årsag til at den terrorist blev stoppet

for politiet var at de skulle bruge tid på at finde ud af hvor

de skulle bruge tid på at finde ud af hvem der ejede de kameraer og sikre sig adgang til dem hvis ikke politiet havde arbejdet intensivt den nat

stoppet den terrorist

være gået meget meget værre end det gjorde

det er det der ligger til grund for hele evalueringen af den indsats den nat

det fuldstændig lodret forkert at påstå noget andet

stadig flere og flere der sidder i vores arresthuse og vores fængsler nemlig typisk bandemedlemmer kriminelle udlændinge og så videre og den

videre ind på nettet og andre steder og bruger ny teknologi

helt oplagt at politiet skal kunne følge med for at opklare kriminaliteten effektivt

og i takt med at billedkvaliteten bliver bedre bliver

det værktøj mere effektivt

det oplagt at tv

skabe mere sikkerhed og mere tryghed

overvågning så et mål i sig selv nej det er et middel det er et værktøj til politiet det der ligger i trygheds og

hvor den er nemlig også hen over grænsen i et øget politisamarbejde mellem danmark og sverige grænsekontrol

at styrke straffen for eksplosivstoffer

set en situation i københavnsområdet hvor der har været en række eksplosioner noget som man jo desværre kender alt for godt

af grænsen i sverige hvor

sprængninger og mord og skyderier er langt langt mere udbredt

udvikling ønsker vi ikke og det er også derfor at vi

en række værktøjer ud er det så uden dilemmaer nej

skabe fælles tryghed og sikkerhed og dermed også frihed men jeg synes også at der en tendens til at man blander tingene lidt sammen her

vi nu er inde og gribe fat om hele vores privatliv det vi har inden for husets

trygheden og sikkerheden dér

det der er målet er jo tillid tryghed og sikkerhed og det er klart at der også er noget principielt i

bevæger os ad en sti hvor den teknologiske udvikling giver

for et samfund vi gerne vil skabe og passer det med det

havde lidt svært ved at svare på

meget absolut i at sige at det ikke kan lade sig gøre

også kunne svare på hvor går den grænse og den grænse

sammen med det der er målet nemlig bidrager det til øget sikkerhed

vi er dybt overvåget inde i privatlivet inde i soveværelset når iphonen ligger der og appen har tændt

og mikrofoner og google sidder og transskriberer alt det andet der får vi en kæmpe opgave med at begynde

kigge ind i det så skal jeg afslutte med

venstre det konservative folkeparti dansk folkeparti og nye borgerlige støtter og den lyder danskernes tryghed og sikkerhed er en kerneprioritet og alle danskere skal kunne færdes frit og trygt alle steder i landet folketinget tager særligt afstand fra kriminel adfærd der spreder utryghed i det offentlige rum

vi skal aldrig acceptere at bombesprængninger bliver hverdag i danmark det er vigtigt at politiet følger med den udvikling

kriminaliteten og på den teknologiske front folketinget understreger vigtigheden af at styrke politiets muligheder for at efterforske kriminalitet i det offentlige rum folketinget noterer sig at politiet har efterspurgt initiativer om øget overvågning som har stor værdi for politiets efterforskning af alvorlig kriminalitet folketinget er bevidst om at der skal tages hensyn til balancen mellem retten til privatliv

ordførere der har bedt om korte bemærkninger den første

man bruger frygten for terror de få eksempler der har været i danmarks lange historie som påskud

jeg gerne lige spørge

videoovervågning op

godkendt på en liste det er restaurationer det er i jomfru ane gade som vi

hvoraf en del af dem i dag ikke har kameraer men i

burde have det det skal de selv tage

nogle af de bombesprængninger vi har set blandt andet imod min tidligere arbejdsplads

har forandret sig og en udvikling i gang som vi ønsker at bremse inden det udvikler sig sådan som det gør i sverige

med terrorangrebet tilbage i to tusind og femten i københavn hvor kameraer var helt helt afgørende for at få stoppet en terrorist at det selvfølgelig er en situation vi

en rigtig dårlig regering og et rigtig dårligt parlament hvis ikke vi

at vi har overvågningsbilleder og kameraer oppe overalt

som jeg hører det er hovedargumentet hvordan sikrer vi så at vi har kameraer oppe overalt eller hvordan sikrer vi så at der hvor det næste

har vi et overvågningskamera

vildt det er skræmmende nok i sig selv men det er jo ret vildt

en debat

sige at overvågning ikke havde en rolle at spille

den virkelighed vi befinder os i betyder det at

vi kan plastre hele landet til med kameraer og forhindre et terrorangreb nej det gør det ikke det er

ordføreren hvilke af de initiativer i trygheds og

forhindret at eksempelvis eksplosionen

at det gik stærkt det øgede politisamarbejde mellem danmark og sverige som netop har fokus

kunne foregå i københavnsområdet det at sørge for at

man kunne skræmme nogle offentlige myndigheder

men hørte jeg så ikke dermed også

tvivlsomt hvilken effekt de

i danskernes frihed når man reelt ikke kan sige om det

naturligvis ikke men det er klart at vi har lagt de her initiativer frem for at give politiet mulighed for at forhindre at det sker også for at stoppe den udvikling der er i gang og for at kunne opklare den slags kriminalitet

optaget af den overvågning der foregår

det er jo ikke kun google og andre techgiganter der registrerer det her

fordi vores teleoplysninger bliver logget der har eu så sagt det må i ikke det er ulovligt og jeg vil egentlig gerne høre hvad ordføreren

som gør at der er en uafklaret situation om hvordan nationalstaterne skal forholde sig og derfor har danske position jo været at vi afventer at der kommer

klarhed over det så vi i lighed med andre lande i eu kan finde ud af hvordan

bruger eu retten og eu domstolen

på andre områder går socialdemokratiet meget

følger alle de ting der kommer fra eu og derfor må jeg bare sige at det undrer mig rigtig meget at når der så kommer en dom fra eu

man ikke kan lide indholdet siger man uh nu afventer vi

altså kan ordføreren ikke godt se at det er en

og hvorfor vi dog ikke følger eu til punkt og prikke det

problematiserede de regler vi havde til gengæld er der så også nogle andre

afgørelser på vej som formentlig

jeg synes det er en direkte disrespekt

politiets arbejde men også

negligerer politiets arbejde i forbindelse med terrorangrebet i københavn og den meget meget hurtige opklaring og det meget meget dygtige politiarbejde

der blev udført når det er sagt

rejst af alternativet her i dag og derfor vil jeg

takke for det der er ingen tvivl om at

er en svær størrelse for mange og det er det også for os

uden hele tiden at blive kigget over skulderen men på den anden side

det også vigtigt at vi kan føle os trygge når vi bevæger os rundt i det åbne rum og for venstre og sikkert også for alle andre handler det jo om at finde balancen imellem de her to hensyn

er det bestemt ikke et mål i sig selv med øget overvågning men det har vist sig

når de efterlyser værktøjer i forbindelse med

et eksempel som vi har set hvor videoovervågning for

var afgørende ud over terrorangrebet som vi

nu allerede har diskuteret en del her i dag

mænd med tilknytning til banden brothers blev dømt for drabsforsøg på en seks og tyve årig mand som led i bandekrigen mellem brothers og

bageri i heimdalsgade på nørrebro både i gården foran og inde i bagerbutikken

var der opsat overvågningskameraer store dele af selve overfaldet blev derfor

fanget på videoovervågningen

det her overfald kunne næppe være undgået på grund af kameraerne men

blev fanget på videoovervågningen og derfor

meget meget vigtig del af selve opklaringsarbejdet og det viste sig

at blive et tungt bevis i retssagen faktisk nok det tungeste københavn har

også den socialdemokratiske ordfører herre jeppe bruus nævnte lige før været ramt af en række bombesprængninger blandt andet ved skattestyrelsen på østerbro men også ved en lokal politistation på nørrebro vi må og skal aldrig nogen sinde acceptere at bombesprængninger bliver hverdag i danmark det hører jeg heller ikke alternativet sige men når det er sagt

vi skal ikke finde os i at kriminelle grupper placerer bomber rundtom i det offentlige rum og skyder løs rundtomkring på offentlig vej og gade det er venstres opfattelse at vi samlet set kan skabe mere tryghed og frihed hvis vi giver politiet bedre redskaber til at passe deres arbejde og dermed også mulighed for at

alle os andre vi skal selvfølgelig hele tiden overveje om vi går for tæt på privatlivets fred med mere tv overvågning og overvågning online i den perfekte verden som jo desværre ikke eksisterer

ikke være behov for at staten overvågede sine borgere i nogle situationer men vi må bare heller ikke være naive i forhold til det kriminalitetsbillede som vi ser i dag med en dyb forråelse i de kriminelle miljøer hvor der ingen respekt er for det omgivende samfund det må og skal vi sætte ind over for men det er selvfølgelig også vigtigt med hegnspæle der markerer hvem og hvornår der overvåges det er så vores ansvar her i folketinget at

fornødne tilsyn så vi sikrer at den data der indsamles bliver behandlet og opbevaret på ordentlig vis det er noget af det som jeg tror vi kommer til at diskutere meget når vi kommer til tryghedspakken med de ord kan jeg meddele at venstre tilslutter sig

jeppe bruus som socialdemokratisk ordfører for lidt siden læste op og jeg skal også hilse fra nye borgerlige og meddele at de også bakker op

ikke i er garvede politikere mens jeg er ny her og

siger at videoovervågning har en efterforskningsmæssig værdi

men hvordan vil fru inger støjberg

den enkelte forbryder det er ligesom det jeg mener er hele debattens kerne så kunne fru inger støjberg

og alle mulige skræmmende eksempler er jo ordføreren fra alternativet jeg synes sådan set at alle andre

jo er et spørgsmål om hele tiden at skabe

sikre de bedste muligheder for at få opklaret forbrydelser men jo ikke

dag ud og dag ind nøjagtig det samme siger den socialdemokratiske ordfører og jeg siger det samme nu den eneste jeg har hørt sige noget andet på talerstolen i dag er alternativets ordfører og det er jo da egentlig lidt

det her for os ikke er et spørgsmål om masseovervågning det her er et spørgsmål om

bruge overvågning på fornuftig vis og nej jeg tror

forbrydelser men det opklarer forbrydelser meget hurtigere det kunne vi blandt andet se ved terrorangrebet og det var

hvis det ikke er masseovervågning hvad er det så

end vi gør i dag

alternativet det må være nogle være nogle meget mærkelige debatter indimellem altså for mig er det jo ikke et spørgsmål om om der skal begås mere kriminalitet

opklares hurtigere nej vi skal da have kriminalitetsraten ned men vi bliver da også nødt til at forholde os til virkeligheden det at der er en forråelse i de kriminelle miljøer det at de kriminelle miljøer tager andre metoder i brug og derfor bliver

balance mellem de forskellige hensyn i den her sag mellem sikkerhed og frihed

i den her sammenhæng hælder til at det er den her ekstra vilkårlige masseovervågning

parti som ordføreren repræsenterer i sit fulde navn

vi siden hen også

lykkeligvis blev vi skilt ad i tide

at sige at vilkårlig masseovervågning

noget vi ønsker fra venstres side og det synes jeg sådan set også jeg sagde meget meget klart i min tale vi skal have overvågning dér hvor det nytter dér hvor vi kan sikre

danskerne bedre dér hvor vi kan føle os tryggere ved at der er overvågning helt ærligt tror jeg at det unge menneske der tager hjem fra en julefrokost i den her weekend ofte er ret glad for at der også forekommer overvågning på togstationer

skal gå længere nu er det hensynet til borgernes rettigheder vi

ligger i regeringens

som vi kommer til at diskutere her i folketingssalen eller det

vedtagelse men det skal også være sådan

det er altså også med til at skabe tryghed

jo forhåbentlig også med til og det er så dér det bliver svært at sikre at der bliver begået færre overfald for eksempel men jeg anerkender fuldt ud at man ikke via kameraer kan sikre at der ikke sker et overfald men man kan via et kamera ofte sikre at overfaldet hurtigere bliver opklaret

fra

netop balancen som

vi har de her en millioner kameraer og nu vil vi have yderligere kameraer

vi have ansigtsgenkendelsesteknologi det der bekymrer os er

jeg gerne spørge ordføreren er der en grænse er der en grænse

hvor vi siger stop nu går vi simpelt

på kompromis med vores frihedsrettigheder og vi kan ikke gå

en millioner kameraer har vi opklaret to eller tre ud af tretten bombesprængninger og derfor mener vi ikke at det det er den vej vi skal gå hen ad hvis der var forskning

det er den vej vi skal gå i forhold til at forhindre kriminaliteten og i forhold til at forhindre at de

havde vi naturligvis kigget anderledes på det så jeg bliver nødt til at spørge ordføreren endnu en gang

en grad hvor man fra dansk folkepartis side siger

må vi gå på kompromis i forhold til vores frihedsrettigheder fordi vi har

ved den sidste politireform var ordførerens parti jo med til at centralisere politiet så der kom mindre nærpoliti så os der bor på nørrebro oplever at der er mindre nærpoliti

nærpoliti er jo betjente man kender det er

det forebyggende relationsarbejde som vi tror på skal til

et nærpoliti end det er et spørgsmål om flere betjente

åbningstale til det her folketingsår

skræmmebillede på danmark

at passe på danmark

vi hverken har behov for eller lyst til

for skræmmebilledet

sted hvor man ikke kan gøre den slags

at filme mens

er modne

tryghed lyder forklaringen sandheden at kriminaliteten i dalende

antallet af indbrud er ifølge danmarks statistik

tusind i to

tusind forbrydelser hvilket var faldet til under halvfemstusind i to tusind og atten antallet af

tusind tak til politiet for den store indsats

massiv masseovervågning med engelsk forbillede jeg forstår

bare være at der skal sættes flere nye

den hårdkogte bandekriminalitet

på den slags kriminalitet der vinder frem

at omgå masseovervågning desværre med hættetrøjer og kasketter de kriminelle er tit

derfor af yderligere massiv masseovervågning bare falsk tryghed hvor man kunne sætte midlertidigt

på udvalgte steder i stedet

med en vilkårlig opklistring

mistænkeliggør uskyldige danskere

justitsministeren i

de jordbærspisende danskere og det kan da ikke være løsningen på noget som helst

lyder der ofte men at sige at man er ligeglad

er det samme som at sige at man er ligeglad med ytringsfrihed fordi man ikke har noget at sige

ikke se at der står tilfældig og vilkårlig til gengæld

bemærkning til nemlig obligatorisk registrering af tv overvågning

korrekt og lovligt vil ordføreren og det radikale venstre ikke medgive at det faktisk er et skridt i retning af at skabe mere overblik og mindre tilfældighed

øgede grænsesamarbejde og det med at få styr på de kameraer der er men når der jo er tale om vilkårlig og tilfældig ekstra masseovervågning med

initiativer udspringer det jo af at man ikke kan sige noget om hvorvidt den øgede mængde kameraer vil føre

at forbrydelserne ikke bliver begået og når man ikke kan sige

det er man har tilkendegivet ved at sige at man ikke kan sige noget om hvorvidt forbrydelserne

vilkårlige handlinger i forhold til meget alvorlige

efterforskningen og opklaringen

sørger for at øge straffen for eksplosivstoffer det i sig selv at der hænger et kamera kan måske også godt

og så er der jo som jeg nævnte her en række initiativer som

at få styr på de kameraer

årsagen til at man kom ud

at det er dem de forhindrer

så er det vilkårlighed og tilfældighed at det lige er det redskab man vælger flere kameraer

vigtig og jeg er glad for at alternativet har rejst

det handler om hvad det er for et samfund vi vil have og hvor meget vi vil tillade når det handler om myndigheders og privates overvågning hvor går grænsen egentlig i forhold til frihedsrettighederne

at jeg foretrækker at det er myndighederne der overvåger men inden for et regelsæt hvor betingelserne er klare hvor den overvågede har rettigheder og hvor der er en vis grad af uafhængig kontrol og et system af klagemuligheder vi så for nogle år siden hvordan se og hør misbrugte mulighederne for at overvåge kendte igennem deres dankort

og som især er blevet et problem for voldsudsatte kvinder fordi de kan overvåges af deres partnere

og det tror jeg vi alle sammen kan være enige om er stærkt uacceptabelt og problematisk

er jo i sagens natur sjældent omfattet af de garantier som myndigheders overvågning er betyder det så

for eksempel kan effektivisere politiets arbejde og spare rigtig mange ressourcer

ny overvågningsteknologi som for eksempel ansigtsgenkendelse som kan gøre alting lettere det mener jeg

ikke kun et hensyn at tage til politiets effektivitet der

jeg synes nogle gange bliver lidt for teknologioptimistiske og fascinerede

at tage en grundlæggende debat om hvad

i sin yderste konsekvens i teledatasagen hvor borgernes teledata blev til usikre beviser i retssager fordi man glemte at sætte spørgsmålstegn ved deres rigtighed

en langt mere grundlæggende debat om balancen mellem privatliv og hensynet til at kunne foretage nødvendig efterforskning betyder det så at politiet aldrig skal have nye redskaber nej det gør det ikke de kriminelle opruster og så må politiet nødvendigvis også gøre det og derfor skal vi løbende give politiet nye muligheder for efterforskning men vi må aldrig glemme principperne om dommerkendelse kontrol og retssikkerhed

meget tilfreds med at justitsministeren i kølvandet på teledataskandalen har varslet et nyt uafhængigt tilsyn med ikke bare anvendelsen af teledata men også med nummerpladescannere og kameraer men lad os så også lige kaste et blik på overvågningspakken for det

der også er bagtæppet for debatten her i dag og som kom i kølvandet på bombesprængningerne i københavn jeg synes jeg må

statsministeren har oversolgt budskabet en lille smule jeg tror at hun kan være meget tilfreds med

overskriften i berlingske den dag som handlede om

eller massiv overvågning eller hvordan det nu var og jeg synes personligt også har haft en ret vild retorik om at vi skal tage redskaber i brug som vi aldrig har set før for hvis vi kigger på pakken hvad

så den indeholder flere kameraer javel der bliver tre hundrede flere oven i

en millioner vi har i forvejen hvad med nummerpladescannerne

så er det ganske vist at politiet live

overvågningsbilleder og se på overvågningsbilleder mens det sker altså i realtid det kunne man jo godt bruge under et terrorangreb

men jeg har det faktisk sådan at det vil være okay hvis vi kan afgrænse det til de

og der kommer en dommerkendelse til

har indtrykket af at det det er den balance som

justitsministeren også prøver at opretholde her jeg forudser at sf kan støtte nogle af redskaberne men vi har ikke set lovforslagene endnu og derfor vil jeg også understrege at jeg ikke kan give et endeligt tilsagn her i dag

være med at foregøgle at overvågning skaber tryghed og forhindrer kriminalitet det viser forskningen at det ikke gør men vi bliver nødt til at anerkende at det er et godt efterforskningsredskab og derfor skal vi selvfølgelig bruge det når det er afgrænset til bestemte kriminalitetsformer og der er en dommerkendelse selvfølgelig skal politiet kunne efterforske og vi så lige præcis

et vigtigt efterforskningsredskab i den sag

en dommerkendelse til jamen altså dommerkendelsen får man jo først hvis man

er sat kameraer op skal de pilles ned

her i folketinget eksempelvis hvor man ikke har mistanke forhåbentlig

forstå bemærkningen om at afgrænse det til situationer hvor der skal en dommerkendelse til det her

der er en sag og så indhenter man det og bruger som bevis i en retssag og det synes jeg sådan set er en rigtig god idé

opstår fordi politiet konstaterer at der er sket en forbrydelse via kameraerne og

ordføreren forudsætter altså det modsatte og det kan jeg

også en sag og så indhenter de en dommerkendelse og det princip synes jeg sådan set er

ordfører er fra enhedslisten og det er fru

egentlig også at der var nogle fine overvejelser selv om

det mener vi i enhedslisten at danmark er

vores statsminister har stillet sig i spidsen for med det som hun selv har kaldt massivt øget overvågning af danskerne formålet med det er at passe på danmark problemet er bare at et massivt overvågningssamfund ikke kan passe på borgerne eller give os den tryghed vi gerne vil have

man befolkningen med den her øgede masseovervågning samtidig med at den truer nogle helt centrale retsprincipper

for det er jo ikke overvågning der skaber tryghed i vores samfund det er jo nogle andre ting

overvågningspakke for tryghed og sikkerhed i det offentlige rum og på forsiden er der endda også to politibetjente så man rigtig kan se hvor tryg man bliver af den her

man får indtrykket af at os der ikke

på nørrebro det er jo bare desværre ikke helt rigtigt det

nærbetjente men jeg kan i hvert fald garantere at det ikke betyder at

tryghed er fuldstændig afgørende for et samfund

faktisk vove at påstå at tryghed er en socialistisk mærkesag som venstreorienteret

er en af de vigtigste mærkesager for mig at sikre at mine medmennesker har gode og trygge rammer at leve i

hvor man ikke er truet af vold i sin familie på sin skole

gaden og det uanset hvad for en hudfarve religion eller seksualitet

jeg har kæmpet for et rummeligt velfærdssamfund

til at pædagogen politibetjenten og sygeplejersken har tid og overskud til at hjælpe den enkelte borger

men jeg mener også at tryghed gælder i retspolitikken hvor almindelige mennesker skal have lov til at bevæge sig rundt i danmark uden at politiet konstant overvåger og registrerer deres adfærd

fællesskaber tryghed er ikke

millioner kolde overvågningskameraer og automatiske algoritmer som registrerer vores ansigter tryghed er

at jordbærboden ved vejkanten som mange af os kender

for regeringen var en form for forbillede og det synes jeg faktisk er

vi har også været inde på det i debatten i dag

præventiv effekt masseovervågning afholder jo ikke

de tænker jo ikke deres kriminalitet igennem men

ene eller det andet og masseovervågning forhindrer heller ikke planlagt kriminalitet for planlagt kriminalitet kan finde en vej rundt om kameraernes søgelys til gengæld er der

midler til ansigtsgenkendelse på en

million kameraer der hele tiden overvåger os

rummer nogle dybt skræmmende perspektiver

sporene fra andre lande som har valgt den her vej altså

det skræmmer mig rigtig meget at den måde man bruger overvågning på i usa den måde man bruger overvågning på i kina

jeg siger ikke at er nogen herinde der ønsker det jeg siger bare

i hvert fald ikke er et forbillede

vil bare understrege

og retssikkerhed der giver os tryghed det er ikke overvågning

afsnit der hedder øget anvendelse af

kameraer kameraerne vil kunne styrke politiets indsats på tungvognsområdet

åbenbart ikke noget at man laver

er da rene ord for pengene men kunne ordføreren ikke

enhedslisten fik trukket ned over hovedet når jeg hører talen

automatisk nummerpladegenkendelse bare vist sig at være et meget effektivt redskab derfor har vi sagt ja til det i den her finanslovsaftale men jeg kan forsikre herre

om hvor lang tid politiet må opbevare de her ting men ellers er det jo helt rigtigt set af venstre at det er to principper for enhedslisten som på en

støder lidt mod hinanden og nogle gange i politik og her har vi altså sagt at vi har fået

de her ting ikke ligger hos politiet for evigt samtidig med at vi giver

udstyr i kampen mod social dumping

forbrydelser som er langt værre end resten af straffeloven for der går

begår man noget kriminelt og det skal man have en straf for

at på tungvognsområdet cabotagekørsler er automatisk nummerpladegenkendelse et rigtig godt redskab det har vi lyttet til så har vi sagt

bang henriksen var inde på tidligere

virket i efterforskningen af det lytter vi da også til

er overvågning noget der virker når når jeg nu hører herre preben bang henriksen komme med sine erfaringer fra byretten omkring vold og voldtægt

at man får opklaret de sager meget hurtigere så

er det jo et godt argument for mig

kameraer sat op i jomfru ane gade men men jeg kunne da godt tænke

baggrunden for hvorfor det lige præcis skulle virke

det synes jeg da bare er dejligt vi ved bare fra politiet selv at automatisk nummerpladegenkendelse har været et stærkt redskab i det her spørgsmål og det lytter vi til

at det her gør en forskel i byretten i aalborg men jeg må så bare sige at jeg tvivler på at det har gjort en forskel i forhold til voldtægtssager hvor vi jo ser meget få domsfældelser men videoovervågning er

efterforskningsredskab for politiet hvilket jeg også synes at flere af de ordførere

selv som er kritiske over for overvågning anerkender

siger vi heller ikke at alle kameraer i hele danmark skal pilles nederst vi siger bare

hvis det handler om om mennesker der kan blive udsat for vold

og terrorister og så skal vi have noget evidensbaseret forskning men men hvis det er tungvognsområdet

har hørt fra politiet at det virker

jo ikke bare hørt fra politiet at det muligvis virker når man skal opklare et terrorangreb det ved vi

så jeg kan simpelt hen ikke forstå den sondring som

at det er et vigtigt efterforskningsredskab for politiet

tror jeg faktisk at vi hvis vi sætter ind

vi har frygt for kan blive radikaliseret kan stoppe rigtig meget terrorisme men det kræver jo at vi prioriterer nogle indsatser i folkeskolen og i de socialt

kameraer op og følge med for også at kunne sætte ind over for

ikke forklare mig hvorfor det er okay at sætte ind over for social dumping men

okay at politiet får nogle flere kameraer de kan sætte ind

rigtig gerne være med til at give politiet en masse redskaber til at komme bandekriminaliteten til livs

jeg bor på nørrebro så tit føler jeg at jeg bor midt i bandekonflikten og jeg tror faktisk at noget af det der vil virke er mere politi på gaden betjente som

kan snakke med alle de der ting og som kan sætte ind over for banderne altså at der kommer en massiv indsats i de ungdomsklubber der ligger på nørrebro

sikre at ungdomsklubberne rent faktisk har åben

men jeg tror ikke på at flere kameraer vil stoppe bandekriminaliteten

det vil betyde at vi vil få den situation som vi har i london hvor folk så bare kigger ned i jorden med hætten over hovedet

stoler på politiets vurdering af at det er effektivt

for banderne hvorfor er det at når politiet siger at det er effektivt over for banderne

nummerpladegenkendelse og i kampen mod social dumping har noget der vejer tungere end vi har her

bandekriminalitet jeg tror simpelt at det stopper bandekriminalitet men jeg lytter meget

at de godt kunne tænke sig at lave en mere kontinuerlig indsats der

er bandekriminalitet men det kan de ikke fordi det er politibetjente fra hele landet der bliver sendt rundt i hele landet lige præcis som vi ser på christiania hvor vi også har store problemer med bandekriminalitet

et rigtig vigtigt våben i kampen mod social dumping

forfærdelige terrorangreb vi har snakket om før herinde bombesprængninger der var der nogle kameraer som som havde fanget noget jeg siger ikke at der aldrig må være et kamera jeg siger bare at jeg ikke ser et behov for mere overvågning

har gjort de sidste ti år med øget overvågning og strengere straffe

være tid til at tage nogle andre redskaber i brug det mener

altid gerne lytte til politiet det vil vi altid gerne

også til den debat der har været herinde og det tager vi da med men lige præcis automatisk nummerpladegenkendelse

at man som borger i det danske samfund skal kunne føle sig tryg når man færdes i det offentlige rum

i den senere tid har vi desværre oplevet bombesprængninger bilafbrændinger og skyderier

vi må aldrig acceptere at disse alvorlige forbrydelser bliver hverdag gerningsmændene må aldrig føle sig sikre og vi skal sætte ind for at fange de skyldige og stille dem til ansvar for deres handlinger

overvågning har i flere tilfælde vist sig at være et godt værktøj til netop dette tilbage i to tusind og femten hvor københavn blev ramt af et forfærdeligt terrorangreb og hvor to uskyldige mennesker mistede livet beviste overvågningskameraerne deres eksistensberettigelse

at det lykkedes at pågribe og dræbe terroristen omar el hussein inden for relativt kort tid som de skriver det vil sige at hvis

egentlig ærgrer det mig at de der har stillet forespørgselsdebatten i dag

har lavet om denne terroraktion altså uden overvågningskamera havde vi fået en meget meget mere alvorlig

efterlyste terroristen var afgørende

for at

sporet af ham for det konservative folkeparti er det selvfølgelig vigtigt at borgerne fortsat har ret til et privatliv

har fokus på netop dette men den overvågning vi har i dag står altså ikke i modsætning til retten til et privatliv den hjælper derimod politiet til at opklare forbrydelser og stille gerningsmændene til ansvar

den kamp kæmper vi også i det konservative folkeparti men den står altså ikke i modsætning til overvågning

jeg kan forstå at ordføreren er lidt ked af at vi ikke har sat os

krudttønden men som jeg har påpeget tidligere

det forholdsvis nyt

ansigtsgenkendelsesteknologi

er en grænse for hvad politiet kan bede om

det strider imod vores frihedsrettigheder eller

politi jeg har stor tillid til vores politi

ikke forestille mig at de beder os om noget der

kolliderer med vores

udenrigsminister og kulturminister per stig møller en kritik

nylig kommentar fra herre rasmus jarlov der beskriver en række grundlæggende frihedsrettigheder som fine

per stig møller er galt afmarcheret

kritik eller hvordan man forholder sig til det

fine franske principper eller om det er noget vi virkelig skal passe på og virkelig

samtidig er det altså også vigtigt at komme efter forbryderne og terroristerne og

islamisk stat terrorister kommer tilbage til danmark så vil det være endnu mere relevant med overvågning

og liberal alliance er ikke til stede så derfor

noget indhold og også det som jeg tror vi alle sammen godt kan lide nemlig nogle af de der skarpe kommentarer og fiffige bemærkninger og underfundigheder hvor der er nogle der lige er ved at blive fanget på det

heroppe jeg tror i virkeligheden og det er overhovedet

sammen med

alle sammen er enige i at det her er en balance

vende tilbage til alternativet

der siger at

skal have noget overvågning altså man anerkender jo at

det er jo i virkeligheden det som er gået igennem i kommentarerne mest udtalt tror

og sagde noget som jeg også synes er vigtigt og rigtigt og som ikke rigtig har fyldt i debatten i

jo er den retssikkerhed vi bygger op omkring

vi lever jo i en retsstat hvor vi så bygger strukturer op omkring de her værktøjer som sikrer at de bliver brugt på en demokratisk måde som sikrer at der er indsigt med hvordan de bliver brugt som sikrer at de

ikke står på tilfældigheder

jeg synes at noget af det som som har været det centrale i spørgsmålet i dag har været giver overvågning overhovedet tryghed og overvågning

anerkender at det er vigtigt i et godt efterforskningsredskab og hvis det er det og der er den sammenhængskraft når overvågning bruges til at bekæmpe kriminalitet så understøtter det samfundets sammenhængskraft den sammenhængskraft giver tryghed

det centrale men det er stadig væk balancer der skal findes

jeg ved ikke om det er ottende eller eller niende gang

på et andet tidspunkt så kan ministeren sige noget om hvor mange gange man ligesom

med god grund kan udskyde en revision af logningsreglerne altså er det jubilæum nummer ti vi skal op på eller hvor går grænsen

nu kan vi altså ikke udskyde de her regler yderligere og

der gælder i regi af eu på lige fod

vores nabolande og andre eu lande som jo godt

der er udvist i forhold til logning

ved at hvis landene ikke efterlever de domme som eu domstolen har afsagt så kan man risikere at få forelagt en traktatkrænkelsessag

man så kan blive dømt med de konsekvenser der følger af det medmindre man har gode grunde

lige at tænke sig om og og i det her tilfælde er det jo sådan

den retstilstand som eu domstolen tegnede er bragt i tvivl

domsforhandlet i og hvor der kommer en dom på et tidspunkt som givetvis vil gøre os klogere på hvordan retstilstanden skal være

i vid udstrækning understøtter den praksis der er i forvejen

at nej nu må vi se om der kommer nogle nye afgørelser eller ville det så være et afsæt til at okay så må vi nok hellere rette ind i

at der nu har været et par afgørelser i i træk altså vil man så være parat

eu retten så mener den danske regering at vi skal overholde eu retten

været en saglig sober og frisk debat det

er gået inden vi afslutter debatten

meget vidtgående debat

i sinde at invitere ordførerne ind til en snak om

vi for at skabe balance som ministeren har nævnt flere gange kunne diskutere en en tryghedspakke del to som handlede om det

den skal ligge og derfor vil vi jo fremlægge lovforslagene her i salen

få flertal for dem og min fornemmelse er at

jeg er ikke sikker på at ordførerens parti kommer med men lad os nu se realiteten i spørgsmålet

behov for også at gå andre veje for at bekæmpe kriminalitet for forebyggelse

tryghed og det kan man nå ad den hårde vej med stramninger

kan jo så sandelig også nå det ad den bløde vej nemlig resocialisering og forebyggelse jeg synes

det allerallervigtigste er at sikre danskernes tryghed

jeg vil i hvert fald herfra sige

god debat og opfordre ministeren til at indkalde til til forhandlinger hvor vi også kan kigge på den anden del af en tryghedspakke nemlig

forebyggende og resocialiserende indsats

et behov for når vi kommer ind i de forhandlinger vi i øvrigt skal have

på spørgsmålet om resocialisering herunder jo hvordan

effekt i forhold til at opklare forbrydelser men vi mener at en

millioner kameraer er tilstrækkeligt vi mener ikke at vi skal have yderligere overvågning

at forhindre kriminalitet skal sætte ind langt tidligere og langt mere effektivt i forhold til det forebyggende og resocialiserende og det er også det jeg lagde op til i mit sidste spørgsmål

ministeren og så vil alternativet

et forbud mod ansigtsgenkendelsesteknologi i det offentlige rum og der er jeg sikker på at debatten vil fortsætte tusind tak til alle ordførerne for en

om forslagene til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den tiende december to tusind og nitten og så skal vi lige have en lille pause imens vi bytter rundt på ordførerne

om eventuelle forslag til vedtagelse

det er først ordføreren for forespørgerne

stadig alvorlige og udbredte problemer med mobning i landets skoler en ny undersøgelse viste for skoleåret

ti procent af dem oplevede systematisk og kontinuerlig mobning

hvert fald den dokumenterede mobning man kunne frygte ved at

endnu højere men de er jo høje nok i sig selv desværre viser samme undersøgelse også at mobning i mange tilfælde også har en social slagside

de mest ressourcestærke baggrunde mobning foregår også uden for skolen eksempelvis stopper hvert ottende barn med en fritidsaktivitet grundet mobning eller mistrivsel

læse om to rystende eksempler på mobning hvor mobbeofrene var blevet taget ud af skolen i det ene eksempel fra hunderupskolen ved odense havde skolelederen valgt

mobbeofferet ud af skolen i det andet eksempel fra københavn udtalte

mobbeofferets mor

utterslev skole ikke kunne garantere for hendes søns sikkerhed det er to rystende og uhørte eksempler

som samfund fuldstændig svigter de stakkels mobbeofre det kan ikke være rigtigt og det kan slet ikke være rigtigt at det skal

bliver sendt eller taget ud af skolen mobning har store og alvorlige konsekvenser for både

samfundet derfor

simpelt hen nødt til at reagere intensivere og styrke indsatsen

fysisk og psykisk mobning i skolerne derfor er

også meget spændt på nu at høre hvordan ministeren vil sikre at vi får skærpet indsatsen

herre jens henrik thulesen dahl og herre alex ahrendtsen fra dansk folkeparti for at have indkaldt til den her

som vi skal have i dag

set at det er et af de spørgsmål hvor alle egentlig er enige forstået på den måde at der er nogen der stiller sig op og forsvarer mobning som en god ting

har masser af debatter i folketingssalen selvfølgelig

man også i sin analyse af problemet

der må man sige at lige præcis hvad mobning angår

er der i folketinget bred enighed om at der er

et problem vi skal gøre noget ved i fællesskab med hinanden og der

et samfundsansvar i den sammenhæng så langt så godt jeg vil sige at hen over de årtier jeg har beskæftiget mig med skolepolitik er

sket rigtig meget hvad angår mobbedagsordenen

halvfemserne og så frem mod i dag og det er en problemstilling som er blevet taget mere og mere alvorligt og hvor der også er sket nogle gevaldige landvindinger

i folkeskolen eksempelvis at man i langt højere grad har lagt vægt på at forældre deltager aktivt omkring deres børns skolegang og lærer hinanden at kende og på den måde bidrager ind i

så man kan sige at det at have fået et blik for at det at håndtere mobning

spiller en aktiv rolle og hvor vi også fra samfundets

set rigtig positivt

hører frygtelige historier

mobning ikke bare påvirker deres

resten af livet jeg jeg tror de fleste af os kender nogle der er blevet mobbet som børn eller at vi selv er blevet

at vi kan huske

hvordan man kan være bange for at falde uden for fællesskabet for det er jo i meget høj grad det det handler om det handler jo om

store dele af det sociale liv har jo så bare forandret sig fra dengang vi selv gik i skole

det primært var i og omkring skolen og skolegården

det kunne være omklædningsrummet til idræt eller klikedannelser når

altså at det rum man kan mobbe i ikke bare alene er

men at det også er uden for skoletiden fordi de sociale medier spiller en afgørende rolle i den dynamik der er mellem børnene og når mobning udspiller sig på de sociale medier

den fred jeg tror de fleste af os har opfattet

når man endelig landede på sin egen adresse

skoledagen var overstået og man var kommet helt hjem

anderledes for børnene i dag simpelt hen

deres telefon giver adgang til at andre også kan trænge ind i ens allermest private privatsfære og mobning kan trænge ind i alle afkroge af ens liv tingene kan blive delt lynhurtigt og i

kæmpe omfang og det er rigtig meget sværere for de voksne

det var svært for gårdvagterne at få øje på det

at vi som voksengeneration skal gøre os meget klart at lige præcis den betingelse at vi voksne ikke kan se det i særlig stort omfang og at det kan foregå

timer i døgnet er en anderledes betingelse end da vi var børn og unge plus at der jo så kommer den overligger

skabe et perfekt liv på de sociale medier

kan komme en meget stor diskrepans mellem det billede de viser deres kammerater som de også er sammen med i den virkelige verden og så hvordan de egentlig har det fordi de kan bruge de sociale medier som det kommunikationsmiddel der på en eller anden måde viser de andre billedet på deres liv så på den måde er der nogle ting omkring den her dagsorden som

det skaber også et usundt præstationenspres på de unge så ud over at man kan vise

da vi var børn nemlig et pres

i klasselokalet eller i klubben eller om det foregår på vej hjem fra skole eller på de sociale medier så er mobning ikke i orden og mobning har ekstremt store konsekvenser

jeg tror at noget af det første man skal erkende med sig selv og hinanden er at det jo præcist det var også derfor jeg indledte med at sige hvordan det er gået hen over nogle årtier

de voksne generationer der følger efter hinanden og får børn i børnehaver og folkeskoler konstant og hele tiden skal bearbejdes og arbejdes med i forhold til at sørge for at få skabt det fælles rum der skal være omkring børnenes børneliv så det er vigtigt at vi bliver ved med det men også vigtigt at vi forstår at det er nogle dynamikker

et knips med fingrene alligevel kan vi jo så gøre meget og det er

set den positive nyhed fordi tingene faktisk har flyttet

et problem der på en eller anden måde var mellem én elev i klassen altså den der mobbede og så en anden elev i klassen altså den der blev mobbet hvis man så allermest gruppeorienteret på det

i gamle dage var det jo nærmest konsekvent sådan at det var den der blev mobbet som blev taget ud af fællesskabet

man sagde at så tager vi da mobbeofferet ud af fællesskabet og så lader vi de andre blive det

den måde man løser det på kan være

mobbeofferet så ikke længere skal være på skolen der synes jeg jo godt man kan diskutere om de skoler der har taget initiativ til at det er dem der mobber der måske skal undlade at

mere rimelig måde at gå til makronerne på

anden måde de gør det forskelligt på skolerne jeg er klart størst tilhænger af at man går ned ad den vej at man selvfølgelig tager fat om dem

holde fast i at diskutere med hinanden hvad det helt ærligt er

for en oplevelse man har som barn hvis der er nogle der er ondskabsfulde over for en

pågældende barn det man så får at vide

flyttet os fra at se det som én mobber og ét mobbeoffer eller i grupper til at vi i dag helt generelt i højere grad ser det som noget der ikke knytter sig til en elev

til klassen klassen som sådan og til fællesskabet som sådan og derfor også

også et problem som vi i fællesskab og i den fællesskabsramme

det perspektiv danner

jeg starte med at svare på den del af forespørgslen der refererer til at mobning fortsat er et stort problem i folkeskolen vi ser jo overordnet at mobning i folkeskolen er et faldende problem

set positivt men vi ser så samtidig det er til gengæld rigtig alvorligt at der er en stabil andel af eleverne på mellem fem og otte

en stor andel det er godt nok mange der oplever det her som et vilkår

indgik den daværende v regering en aftale om at oprette en national klageinstans mod mobning og de partier der stod bag var socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre

at uddannelsesstederne skal fastsætte en antimobbestrategi

inden for ti arbejdsdage udarbejde en handlingsplan hvoraf det fremgår hvordan problemerne løses og så er

mulighed for elever og mindreårige elevers forældre at klage til det der hedder dansk center for undervisningsmiljø hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion på konkrete tilfælde af problemer

ikke så mundrette forkortelse for centeret fik samtidig tilsynet med om skolerne overholder

bestemmelser om mobning på grundskoler og ungdomsuddannelser den nationale klageinstans mod mobning blev under lovbehandlingen underlagt en solnedgangsklausul

side ikke gør yderligere i sagen så ophører klageinstansen faktisk ved udgangen af

det var aftalepartierne selvfølgelig i sagens natur allerede dengang opmærksomme på i forbindelse med indgåelsen af aftalen og derfor

blev man enige om at ministeriet senest to år efter ikrafttræden skulle gennemføre en undersøgelse med det formål

vurdere om lovens bestemmelser om antimobning herunder den nationale klageinstans har haft den tilsigtede

har gjort det vi gerne ville have den skulle gøre så det er altså ikke kun klageinstansen der skal undersøges men samtlige

det betyder krav om antimobbestrategi handleplan klageinstans og

enige om at resultatet af undersøgelsen senest skal være

sige den folketingssamling vi er i gang med nu og der bliver

til børne og undervisningsudvalget

sådan at resultatet forventes at blive oversendt

som minister i indeværende folketingssamling også redegøre for hvordan det er gået med implementeringen og ikke mindst jo hvordan det har virket sådan som forslagsstillerne bag den her forespørgsel også

har et ønske om så jeg vil ikke stå og konkludere på forhånd hvordan det er gået med indsatsen og

når der er et grundigt arbejde i gang det var egentlig heller ikke nødvendigvis det jeg opfattede

vil regeringen selvfølgelig invitere aftalepartierne

går ind og tager fat om indsatsen mod mobning i folkeskolen det skulle være de indledende bemærkninger fra min side igen tak for

jeg også godt vi kan diskutere hvordan vi sikrer at der ude i de kommuner der nu ikke nødvendigvis gør det godt nok

jeg egentlig gerne have ministerens kommentar

at sige at vi er nødt til at kigge på deres rolle i forhold til at have mulighed for at føre tilsyn vi havde debatten for en uge siden i forhold til indeklimaet hvor vi talte om det samme

have ministeren til at bekræfte at at vi kan få den diskussion om hvordan

som ikke er voldsomt meget aktive ret mange steder kunne vi blive enige om at gøre en indsats for at sikre at der kommer flere af dem og at de bliver uddannet til også at varetage rollen

at banke lige så snart man taler om at få eleverne engageret i

deres skole og aktive omkring at skolen bliver udviklet ordentligt det vil jeg gerne kigge på

kom med nogle konkrete bud og så må vi se hvad vi kan gøre ved det i forhold til

til for alvor at gå aktivt ind i det og selv bære en stor del af det der handler om om undervisningsmiljøet hvad enten det i øvrigt er indeklima eller det andet

jeg gerne give tilsagn om at vi kan tage en bredere drøftelse både i forhold til den del der handler om om indeklima men også i forhold til det her jeg mener det er helt oplagt

på en uges tid at vi har drøftelsen om om

og jeg tror aldrig vi har haft en konkret drøftelse om deres

diskussion på radio4 omkring mobning og mobning i folkeskolen som blandt andet var

igennem tid havde været sådan et skift i

undervisningsministeren egentlig syntes det her var

lå særlig højt på nogens dagsorden og så har

tiltagende været noget der optog de undervisningsministre i øvrigt på tværs af partier der har siddet og den række vil jeg meget gerne følge derudad

at det er et emne der kommer til at stå mere og mere centralt i vores måde at gå til det på det ødelægger jo indlæringen for et barn ud over at det sætter følelsesmæssige spor resten af tilværelsen giver det også et ringere fundament og det vil sige at de konsekvenser det har for det enkelte barn

med to bemærkninger per ordfører det er nu

som ikke mobbede en her kan det fortsætte på facebook

finde nogen strategi i forhold til de sociale medier

ordentligt hvad er ministerens tanker i forhold til at stoppe det der med at det kan fortsætte

ikke men skolerne har faktisk pligt til at lave en antimobbestrategi der også vedrører de sociale medier

skolerne har en pligt til at gribe det her an jeg tror bare ikke vi skal tage fejl af hvor svært det er at håndtere altså ligesom det er rigtig for os som forældre

en skole hvor det her ikke er et af de emner

det er jo et af de områder hvor jeg synes man lidt skal insistere på at når der er fem otte pct der løbende oplever at blive mobbet

vi faktisk ikke helt i mål endnu og slet ikke når vi ved at det tilmed kan komme helt hjem i sovekammeret hos de enkelte og

for forespørgerne herre jens henrik thulesen dahl dansk folkeparti

godt at høre at der i hvert fald er en optagethed

det vi samler den lidt om i dag

sker i skolen og mobningen der men der er ingen tvivl om at det

det er på digitale medier og det er på rigtig mange

det har store menneskelige sociale psykologiske og økonomiske konsekvenser for vores samfund

det nødvendigt at skærpe kursen mod mobning hele indsatsen går alt for langsomt der er et enormt samfundstab som vi som voksne er ansvarlige for at få

en tryg opvækst så læring og faglighed kan trives og sprudle hos børnene vi har alle på tværs af partiskel en interesse

til at sikre en god og tryg og mobbefri skolegang for vores børn det er vores helt klare opfattelse i dansk folkeparti at indsatsen mod mobning skal styrkes og intensiveres vi kan simpelt

samfund hvor en stor del af vores børn bliver udsat for mobning

netop skal give vores børn de bedste forudsætninger for et godt liv folkeskolen er en af samfundets vigtigste institutioner årene i skolen

mest afgørende og formative for vores børn resten af deres liv

de have gavn af den viden og de kompetencer som de har lært i folkeskolen

vigtigt at vi som samfund prioriterer folkeskolen højt dansk folkeparti ønsker en folkeskole med trygge faste og faglige rammer en folkeskole hvor eleverne møder velforberedt op til undervisningen udviser gensidig respekt over for hinanden og lærerne og med ro i klasseværelset en folkeskole hvor mobning i alle afskygninger er en fuldstændig uacceptabel adfærd

halvfemserne været på tilbagetog det er en positiv udvikling lærere og pædagoger har gjort en stor indsats

som har tredjemindst mobning

være glade for

tusind og sytten blev alle grund og ungdomsuddannelser pålagt at udarbejde en strategi mod mobning og i efteråret

tallene at næsten seks og halvfems procent af folkeskolerne havde formuleret en strategi men trods den udvikling

der desværre mange danske skoleelever der oplever mobning

oplevede knap tyve procent af skoleeleverne fra fjerde ni klassetrin mobning i en eller anden grad i skoleåret

oplevede gentagen mobning så selv om det går den rigtige vej

at vi opretholder opmærksomheden

initiativer i gang elevernes trivsel er afgørende og udgør et vigtigt grundlag for læring

forpurres og modvirkes det faglige udbytte for mobbeofferet

for dansk folkeparti er det vigtigt at

unge trives i uddannelsessystemet og ikke udsættes for mobning det er derfor at

opfordrer ministeren til at skærpe indsatsen og foretage en hurtig opfølgning på de allerede igangsatte indsatsområder klageinstansen mod mobning som netop nu er under evaluering bør naturligvis permanentgøres men med de justeringer som en evaluering måtte pege på men vi har brug for at der er en klageinstans ud over den lokale kommune

sikret at alle kommuner reelt har en antimobbestrategi

lokal indsats en forebyggende indsats

den der er super vigtig og kan vi undgå at mobning overhovedet opstår

om klageinstanser og alt muligt andet det handler egentlig om at vi kan skabe noget

de mobbede skifter skole mobning handler i høj grad om kulturen det er sjældent

er mobber derfor er det helt centralt at der skal arbejdes med kulturen ude på skolerne

der skal altid sættes ind over for mobning tager man fat ved de første tegn

skal frem i lyset vi skal tale om det og vi skal alle handle hvor vi kan og med det vi kan herindefra skal vi sikre rammerne vi skal kræve at der følges op det ude på skolerne over hele landet stop mobningen nu det skylder vi vores børn uanset deres etniske sociale kulturelle og økonomiske

har været aftagende siden nitten halvfemserne men der fortsat er store udfordringer en stor del af landets skolebørn oplever stadig mobberelaterede problemer hvert femte skolebarn på fjerde

atten oplevet mobning det er alt for mange børn og det har store menneskelige sociale og psykiske konsekvenser for den enkelte og økonomiske konsekvenser for vort samfund

kort og langt sigt der er også nødt til at være et fokus på at svaret på mobning ikke bare er at barnet udsat for mobning tvinges til skoleskift

antimobbebestemmelsernes virkning med henblik på at kunne redegøre herfor over for folketinget regeringen vil således i indeværende samling imødekomme forslagsstillernes forslag om en redegørelse for hvordan indsatsen er forløbet og omfanget af indsatsens gennemslagskraft samt drøfte med folketingets partier hvordan man kan forbedre indsatsen mod

vi fortsætter der er ikke nogen kommentarer så vi

tak til df for at rejse den her debat som vi jo heldigvis er enige om at

i den alvorlighed som det kræver i folketinget også tak til ministeren for for besvarelsen af forespørgslen jeg er selv en af dem

blive mobbet i skolen men men jeg må også sige

så sidder det stadig væk i kroppen og

jeg så selv blevet far og jeg tror at jeg ville have været mobbet

hver dag i de ti år af min skoletid hvis jeg så kunne undgå at mine børn blev mobbet

det er næsten endnu værre at forestille sig og derfor er det her jo en diskussion som både børnene og forældrene derude har ekstremt stærkt inde på livet fordi det virkelig virkelig er ødelæggende for det enkelte menneske og man kan næsten ikke forestille sig noget værre end hvis det går ud over nogen man har kær ens

man aldrig holder fri fordi det også bliver taget med over på de sociale medier og og man kan sige

oplevet nogle nogle ret uheldige historier

nærmest har koordineret hvordan man skulle håndtere

hvad man skulle gøre for ligesom at skubbe dem ud af fællesskabet og derfor

understreger at muligheden for at gøre

at være endnu stærkere der er vi så også fremme ved den sidste pointe som er rigtig væsentlig og det

bare en ny mobber hvis kulturen er til det det er fællesskabet omkring det der ikke er tilstrækkeligt og jeg tror at de vigtigste spillere i i det her selvfølgelig er dem der er omkring børnene i skolen

sige kollektivt fra over for det vi har gjort noget og senest med den aftale i to tusind og seksten er der faktisk blevet rykket

ministeren har redegjort for hvad det er der er sket og jo også det at man nu tager en evaluering af hvad der skal ske så det ville være dumt at konkludere på nuværende tidspunkt hvordan vi gør indsatsen mod mobning bedre men når der stadig væk er problemer ville det også være temmelig arrogant

selvfølgelig må vi forvente at vi kan gøre noget for at understøtte det bedre det jeg vil advare imod

at vi vedtager en masse ting som ser ud som om vi er ekstremt handlekraftige men som måske ikke har nogen effekt derude men at vi ærligt drøfter med hinanden hvordan

kan gøre noget som faktisk styrker de fællesskaber og de lærere og lederes ansvar for at handle på det ude i kommunerne uden at det bliver

en procespapirtiger hvor det vigtigste er at man skal tjekke af om man gjort x y og z men

handler på det når problemerne opstår så jeg er glad for for

hidtil om det her jeg er glad for de tilkendegivelser der er kommet og jeg er glad for at dansk folkeparti

vi kan enes om at sætte nogle klare rammer og komme det her endnu bedre til livs for nej vi er slet ikke i mål og det er vi vel strengt taget ikke før der ikke

børn der oplever mobning hverken i skolen eller

uden at foregribe alle mulige ting at dér hvor vi taler om der skal ske noget

er meget forskelligt i dag hvordan det gribes an derude og hvor alvorligt man tager det vi har

når vi nu kommer til at skulle lave nogle tiltag er man så indstillet på at sige at vi skal finde et værktøj der gør at vi kan sikre at der ude på den enkelte skole

og at man ikke sådan bare kan gå under radaren om jeg så må sige og afvente at der opstår

faktisk får gang i det her kulturarbejde

vi kan jo godt vedtage at der skal ligge en strategi vi kan også godt vedtage at den skal tages op af skuffen hver uge

også godt vedtage at alle lærerne skal tjekke af at de har læst den en gang om ugen

jo gøre mange processuelle ting men det der jo er vigtigt er at der er en alvorlighed omkring det her på alle skolerne

at lærerne når de oplever mobningen i børnegruppen tager det alvorligt og hvis læreren ikke reagerer på det skal ledelsen på skolen reagere på at det ikke bliver

alvorligt derfor skal vi jo diskutere hvordan vi finder

at sikre at alle om man så må sige lever op til nogle minimumskrav eller at alle bliver konfronteret med at de skal gøre noget ved det her

det handler nemlig rigtig meget om kulturen og det med at man ikke vil acceptere det og at man faktisk skriver

og går den ekstra mil og tager hånd om problemet ikke så det er jo en ekstremt kompleks opgave at løse og der er ikke nogen erstatning for god ledelse der er ikke nogen erstatning for dygtige lærere i den situation er ikke nogen erstatning for en forældregruppe der faktisk tager det alvorligt så vi skal på en

hvis man tager arbejdsmiljøområdet generelt

har ikke på samme måde ressourcer og muligheder for at komme rundt og kontrollere som arbejdstilsynet har så kunne man forestille sig at man skulle

at der var skoler som ikke lavede dem så gjorde vi det faktisk lovpligtigt at alle skal have det

at man godt kan stramme et krav til at folk skal gøre det og vi har også indført en klageadgang

enten som elev eller som forældre til

mindreårige elever oplever at der ikke bliver handlet på det så kan man klage over det

mit indtryk er ikke at det har ført til ekstremt mange klager bare for klagernes skyld men det er heller ikke at der ikke har været nogen som har brugt det her redskab derfor skal vi jo kigge ordentligt og seriøst på hvor hullerne er i osten og hvad det er der ikke er godt nok og så vil jeg gerne diskutere hvad

kan stille som giver mindre mobning

er der jo taget en række initiativer blandt andet det der hedder sletdet hvor man kan få

om man også vil prøve at koordinere på tværs således at man får koordineret de indsatser som der er på socialområdet omkring

være mærkeligt ikke at sammentænke det og jeg er enig i at der er mange gode initiativer også privat i civilsamfundsregi

vi kan gøre for politisk at understøtte det og jeg tror i virkeligheden

og man må bare konstatere at teknologien og i øvrigt også de unge mennesker er mange skridt foran derfor gælder der jo præcis det samme her

snakke med sine børn om deres liv på de sociale medier for

en krænkelse eller en mobning på de sociale medier

er nødt til om man så må sige at deltage i det liv og at skulle ind over det og

og tusind tak til dansk folkeparti fordi i

den her forespørgsel er med til at sætte fokus på mobning som jo er et utrolig vigtigt emne vi mener i venstre at alle børn og unge har ret til en god start på livet derfor stod vi også som flere har nævnt tidligere bag den nationale aktionsplan mod mobning

handlingsplanen blev udarbejdet i tæt samarbejde med organisationer som børnerådet børns vilkår red barnet og mary fonden og opnåede heldigvis bred opbakning også her i folketinget

nogle organisationer og bredt hele civilsamfundet vi kunne drage ind i det fremtidige arbejde med hvordan vi kommer videre med det her område aktionsplanen indeholdt en lang række konkrete og målrettede

mange har nævnt klageinstansen som om ikke andet i hvert fald signalmæssigt har gjort et stort indtryk ude i kommunerne jeg sad selv som næstformand i børne og familieudvalget i vejle kommune da det her lovforslag kom igennem og

begynder at snakke om det igen flere har også nævnt den her forskning der viser at mobning blandt skolebørn er faldet de seneste år og at danske børn nu

oplever mobning det viser også at det betyder noget at man sætter fokus på emnet men at den generelle mobning blandt børn og unge er faldet hjælper jo ikke det barn eller den unge som den dag i dag bliver mobbet der er alt for mange børn der stadig bliver mobbet vi ved som flere andre også

inde på at mobning har store menneskelige og psykiske konsekvenser for ofrene

og familien må aldrig stå alene med ansvaret for at få løst problematikken derfor skal vi tage udfordringen med mobning meget seriøst vi mener derfor også fra venstre side at der er behov for at indsatsen mod mobning styrkes yderligere og intensiveres yderligere vi mener også at det er nødvendigt at lave løbende evalueringer af skolernes antimobbestrategier så de justeres hvis de ikke virker efter hensigten og så de også løbende bliver tilpasset

den udvikling der sker i de unges hverdag blandt

det passer jo også rigtig godt med den eksperthøring vi var til i går at vi også begynder at sætte

på hvordan de sociale medier påvirker de unges liv som jeg startede med at sige synes jeg derfor det er rigtig godt at vi også her fra folketinget sender et signal om at vi tager mobning seriøst at fokus på mobning er kommet for at blive

vi er klar til at styrke indsatsen yderligere for det er det der skal til for at man også bredere for eksempel i kommunerne får fokus på det her overalt og som en opfølgning på

følge op på at den lovgivning som bliver

lovgivning det er fordi vi synes det er vigtigt

ministerens tilsagn om at vi kommer til at snakke videre om det her

klageinstansen havde haft en effekt derude

sige et par ord om hvordan vi skal gøre hvis vi skal sikre at det her

bliver mobbet vi har blandt andet et redskab som kvalitetsrapporten hvor vi er med til herindefra at sende nogle signaler om hvad det er vi synes er vigtigt skal indgå i sådan en kvalitetsrapport det kunne være en måde

de forskellige kommunalbestyrelser til at forholde sig til hvordan det går i

i forhold til lige netop det her specifikke område der er jo allerede fokus på det i form af at

trivsel og den slags ting men man kan måske godt blive endnu mere specifik så synes jeg egentlig ideen om at man havde noget ekspertviden herinde man kunne trække på som kommune hvis man ikke gør det godt nok er fornuftig vi har selv oplevet det

med en taskforce der har været inde at hjælpe os til at blive bedre i vejle kommune

svære og som er ret komplekse en gang imellem

at vi interesserer os for det og at vi

for at rejse forespørgslen som jo faktisk bliver en varsling af den redegørelse ministeren skal komme med senere

denne samling

halvfems ’erne havde vi krig i eksjugoslavien og vi havde danske soldater i bosnien hercegovina jeg var økonomiminister og kom

at han gerne ville fortælle mig

var de bedste soldater overhovedet

jeg hov hvad er der nu galt her jo fremmedlegionens fortaler der står der

de er fantastiske til at forebygge konflikter i lokalsamfundet

gode til at få borgerne til at være med til at reparere generatoren og vandværket og hvad der nu er galt

ret glad for at høre for det er jo fortællingen om den danske folkeskole

jo svare i skolen

meget med relationer mellem børnene og relationer mellem de voksne og børnene

og så videre mobning er jo en af de mest modbydelige foreteelser der kan ske i et fællesskab hvor man ellers skulle være tryg og tilpas og det er slemt når hvert barn i fjerde

har oplevet mobning

skal løses

jo ikke bare ved at fjerne det barn der mobbes eller den der mobber

skabes en bedre kultur

meget sårbare og derfor er der også meget forskning der går på hvordan børn har det i fællesskaber og i skolen for eksempel

et citat fra en forsker som jeg selv synes

for hvor sårbare børn faktisk er det er lidt indviklet så jeg siger det langsomt din identitet skabes af din tolkning af den andens tolkning af dig citat slut hvordan virker jeg på de andre

og det er jo det der er de sårbare børns kors at bære hvis ikke de har en støtte til at få de andre til at anerkende dem som ligeværdige mennesker i fællesskabet i skolen der er blevet iværksat en hel del undersøgelser af virkningen af de såkaldte antimobbebestemmelser som regeringen skal gøre rede for her i folketinget på et senere tidspunkt i denne samling så derfor ser jeg også den her forespørgsel som en varsling af det der er vedtaget og skal finde sted snart eller i løbet af kort tid

styrke for sagen det er virkelig en meget stor styrke

det er jo også den måde vi slår igennem med vores budskaber rundtomkring i kommunerne

enig i det der allerede har været debatteret her fra talerstolen i den her sag nemlig hvor vigtigt det er at vi har et godt samarbejde med kommunerne derfor synes

medlem af aftalekredsen omkring folkeskolen som holder jævnlige møder med

tage dem med som ikke er med i i kredsen af folkeskoleforligspartier på dette punkt for det er så bredt

i det her tilfælde kl og det pågældende udvalg jeg nævnte

også får en situationsrapport ved sådan en lejlighed med de ord vil jeg gerne ønske os alle sammen havde jeg nær sagt held og lykke med den opgave som vi jo har påtaget os her i folketinget i al offentlighed og det forpligter jo os alle sammen jeg er glad for at vi trækker

for forslagene til hvordan vi kan adressere udfordringen

det er jo også sin sag jeg vil godt lige have

vi skal jo have evalueringen og vi skal se den men altså

ligger der jo nogle muligheder for at bruge det og indrette det

de radikale også være indstillet på at sige jamen

vi skal styrke den rolle og vi skal sikre at der er nogen der kan komme ud og se hvor problemerne er

også tage imod anmeldelser men i nok så høj grad

om indeklimaet hvor vi også talte om dansk center for undervisningsmiljø og hvor jeg selv foreslog at man

så hver gang jeg siger den slags ting skal koster nogle penge

være enige om hvordan vi finansierer det og vi skal være enige om på hvilken måde er det nødvendigt at styrke dem eller skal vi prioritere

det aspekt med i den redegørelse

er varslet om hvordan indsatsen fungerer

godt være at der var et bud også fra det center som ministeren kunne tage med

at møde op hos dem og få en dialog med dem om hvordan

i sidste uge debatten i forhold til indeklima hvor et af forslagene handlede om at styrke dansk center for undervisningsmiljø så kan man jo sige at hvis vi styrker dem i både det ene og det andet

det faktisk for den tidligere økonomiminister kunne være positivt at vi slog flere fluer med et smæk

og det er de uanset hvor vi befinder os i samfundet

gode klassekammerater er helt afgørende for om børn er glade for at gå i skole ligesom et godt klassefællesskab er fundamentet for et godt undervisningsmiljø fællesskaberne i skolen er også nøglen til at forstå mobning

har vi ikke altid opfattet mobning i skolen tidligere havde vi et større fokus på den elev der blev mobbet

eller de elever der mobbede altså et mere individorienteret blik på mobning ifølge forskere er det netop denne ændring i tilgangen til arbejdet med mobning som er en del af forklaringen på hvorfor vi i dag kan se at der er mindre mobning i vores folkeskoler end der tidligere har været her må vi selvfølgelig heller ikke glemme at

nævne det store arbejde som lærere og elever og pædagoger skoleledelserne og de mange organisationer har gjort for at komme mobningen til livs i nitten otte og halvfems var det hver tredje elleve årige elev og hver femte femten årige elev der oplevede kontinuerlig mobning i dag er det omkring hver tyvende elev der oplever

hvor flest elever blev mobbet i slutningen af nitten halvfemserne til at

det er en udvikling som vi i sf er utrolig glade for men vi er jo ikke i mål og derfor

otte procent af eleverne der i trivselsmålinger svarer at de bliver mobbet jævnligt

dog mere sjældent derfor synes vi at det er godt at sætte fokus på mobning i skolen og vi vil meget gerne

at se på hvordan vi kan gøre mere for at styrke indsatsen mod mobning et eksempel er den nationale klageinstans mod mobning som vi mener skal fortsætte klageinstansen sikrer ikke i sig selv at der kommer mindre mobning i skolerne men den giver eleverne en

at have et større fokus på netop at styrke fællesskaberne blandt eleverne og gennem arbejdet med handleplaner at komme mobningen til livs

oplever at de i højere grad kunne understøtte skolernes arbejde med at forebygge både at mobningen forekommer

hvis det skulle ske håndteres hvis de bliver inddraget tidligere i processerne det er et eksempel på noget vi godt kunne drøfte i forligskredsen som ministeren også nævnte i sin tale er

af antimobbebestemmelserne på vej og i sf ser vi frem til ministerens redegørelse

perspektiv i at de også får en mere forebyggende rolle

det her er løsningen eller om der er andre ting der kunne være løsningen og jeg er også enig med

ting koster penge og at vi skal være sikre på at de ting

rejst forespørgslen vi er enige i at

lovgivningen hvor vi jo dels fastlagde at kommunerne var forpligtet til at lave antimobningsstrategier og udarbejde handlingsplaner men hvor vi også fik startet

efter at vi vedtog lovgivningen kan vi jo se at

tallene bevæger sig i den rigtige retning

men vi kan jo se blandt andet af den store undersøgelse der kom fra

men det ændrer jo ikke på det forhold som også flere ordførere har været inde på at der altså er et sted mellem hver tyvende og hver tolvte elev som stadig væk udsættes for mobning og det er jo utrolig alvorligt både i situationen men også

årsrapport der blev lavet for to tusind og atten der er jo ikke endelige tal for for to tusind og nitten og man kan sige at

det omfang af klager der er kommet ind

på grundskoleområdet og af dem ligger

på folkeskoleområdet og en halv snes på

friskoleområdet det er jo i sig selv positivt men når man læser rapporten kan man også se i bemærkningerne at der

som ikke kommer frem og som ikke bringes frem fra klageinstansen enten fordi

elever og deres forældre ikke er opmærksomme på det men det kan også skyldes den måde man håndterer det på i skolerne jeg er selv faldet over at man i i perspektiveringen af årsrapporten siger lige nu er det desværre ikke ualmindeligt at skoler ligefrem anbefaler elevenforældrene at foretage skoleskift frem for at klage idet en klage i sig selv vil skade samarbejdsånden

rigtigt ikke sige at det kan være forkert anbefaling det

må jo vurderes i situationen men jeg tror faktisk det er rigtig vigtigt at når vi har lavet klageinstansen

forældre der oplever at deres barn udsættes for mobning

ikke kan få løst problemet i samarbejde med skolen at de så rent faktisk fremsender deres klage

jeg tror det er rigtig vigtigt at vi få en grundig debat

vi nu får ministerens redegørelse jeg tror det er vigtigt selv om jeg nævner klageinstansen at vi ikke nødvendigvis gør den til omdrejningspunktet for indsatsen for jeg tror meget at vi skal være opmærksomme på det der også ligger i

efterhånden al moderne mobbeforskning at det lige præcis ikke handler

og individhåndteringen når vi skal skal have løst problemerne med mobning

det i meget høj grad handler om gruppeindsats og det handler om det at skabe stærke trygge fællesskaber i

denne debat på baggrund af ministerens redegørelse

synes altså at vi skal bore ned i hvordan klageinstansen fungeret

men jeg tror som sagt også det er rigtig vigtigt

at det ikke er klagerne vi skal have mest fokus på forstår jeg det på den måde at det der jo er helt afgørende er

sammen derude og gøre det man burde gøre

hvordan vi kan bruge de erfaringer der er er og eventuelt bruge

mere forebyggende mere proaktivt mere vejledende i forhold til kommunerne

jo rigtig trist hvis man i en kommune bliver frarådet at klage og

moppet til at flytte fra den ene skole til den anden for det er absolut den værste løsning

en situation hvor man kunne få noget råd og vejledning og få hjælp til at arbejde med kulturen derude og måske også lige et tryk på maven til

var det så ikke noget vi kunne arbejde med

af klagerne men i meget høj grad i

til den rådgivende og vejledende indsats

hele spørgsmålet om hvordan vi håndterer hele inklusionsopgaven i skolen

både kan have en stærkere tilsynsrolle men også kan have en stærkere opsøgende rolle i forhold til vejledning og rådgivning

her meget vedkommende debat hvor

jeg tror at alle her er enige om at der stadig væk er en udfordring med mobning i dag selv om det er glædeligt at mobning i skolen

vi har den debat som folketing

viser at vi tager den problemstilling alvorligt og det

ikke lige kan huske præcis hvad de hedder

man kan se at har man været udsat for virkelig grov mobning

bare med nogle dårligere kort på hånden siden hen almindeligvis vil

tænk at have været udsat for en meget hård skolegang og så er det det der gør at man

hen står med nogle dårligere kort på hånden i forhold til

udvikling så bed jeg

synes var meget vigtigt og som

jo tidligere havde sådan en anskuelse af at vi havde en mobber og så havde

mobning kan også være at blive fuldstændig ignoreret på sociale medier dermed er mobning ikke længere nødvendigvis defineret til at være en bevidst handling udøvet

som hvis det er den direkte mobning der foregår

der er sket nogle ting ud over det her med

at at mobning foregår bredere i dag end det gjorde dengang vi var børn fordi

de sociale medier er kommet til

virkeligheden vil jeg bare anerkende lærerne for

det arbejde de gør jeg synes også

elever til at lege med dem som de ikke nødvendigvis taler allermest med i klassen både drenge og piger det betyder bare at man kommer tættere på hinanden

rigtig mange sociale arrangementer for forældrene nogle elsker det nogle elsker det knap så meget men det er jo alt andet lige lettere den dag man står i en problematik og man ved at man skal tage det svære opkald og ringe til en anden

min søns skole har de også noget der hedder følgevenner

har man i hvert fald nogen man kender og det tror jeg også har en betydning så uden at vide

hvert fald et indtryk af at

fra min egen skolegang

forældrefællesskaber på samme måde som

står stadig væk med den opgave når mobningen så opstår for det gør den jo og det gør den på

kunne være rigtig godt at få belyst præcis hvorfor der er så få klagesager

som jævnligt føler sig mobbet og at de tal faktisk ikke

som som dfs ordfører siger

lidt over at være politiker i et land hvor

eleverne oplever massiv mobning det er klart at enhver forælder der har oplevet sit barn blive mobbet formentlig stadig væk

i i lang tid

af mobbeofrene er præget for livet og her synes jeg

uhyggelige ansigter på en nærmest epidemisk ting der plager unge i

den her lovgivning at der blev

satspuljen har støttet initiativer mod

stort problem og der er ikke nogen laurbær at hvile på så det handler kun om at komme fremad her

selvfølgelig afvente resultaterne af de igangværende indsatser

blandt de gode ting der har været fremme om hvad man måske kan gøre i fremtiden er der i hvert fald to ting der

ene handler om de sociale medier og nu ikke for at afspore forespørgselsdebatten

det her handler om om folkeskolen og den lukker jo

tidspunkt men skolegården lukker jo aldrig længere

har åbent hele døgnet og der synes jeg det er interessant

bliver arbejdet med det at se på mobning der er skabt inden for folkeskolens rammer

ikke fortsætter i den elektroniske skolegård

sociale medier jo er i

som som dfs ordfører sagde nogle gange det her med at mobbeofferets bagdel hvis jeg må sige

for år tilbage gjort en indsats i forhold til et barn der blev mobbet

snakker med lærerne som snakker med eleverne man snakker med forældre og

at det var meget tydeligt

mobberens plads på skolen

i hele den proces så tror jeg egentlig ikke der var nogen der havde forladt skolen

var blevet på skolen så jeg synes det er utrolig vigtigt at

det ikke ligger i kortene at hvis man ikke kan lide lugten i butikken skal

forsvinde men at det faktisk er den

jeg kan se at nye borgerlige ikke er til stede i salen

om et meget spændende emne

kundskabens træ af nils malmros er jo et hovedværk i dansk film og hvis man har set filmen en enkelt gang tror jeg

det er en film om mobning hvor man helt klinisk ser væsenet på det her fænomen som mobning er det er jo ondskab det er kold kynisk og kalkuleret kollektiv ondskab imod typisk en enkelt person mobning er ikke noget man gør i i hvidglødende raseri

det undskylder selvfølgelig ikke at man forløber sig i hvidglødende raseri men det gør det jo nemmere at forstå men ting man gør med iskold kynisk overlæg

derfor er det godt at der er kommet meget mere fokus på

det synes jeg at vi alle sammen som politikere inden for det her felt kan være godt

som jeg synes er meget positiv

at der er nogle ting der har været tabuer i skoleverdenen som efterhånden

ud over mobning er vi også i de senere år begyndt at tale om vold mod lærere det har også været meget tabubelagt

gøre noget ved det er altså virkelig godt at begge dele nu kommer frem i lyset

der er blevet sagt rigtig mange gode ting om mobning som

derfor synes jeg at jeg vil bruge min taletid til at sige noget der ikke

folketing gør noget for at forhindre mobning

faktisk noget for disciplinen på skolerne og disciplin

det har det på grund af et andet kunstværk som jeg også vil nævne nemlig det forsømte forår af hans scherfig

positiv og konstruktiv disciplin på skolerne som er nødvendig som skaber en spændt opmærksomheden omkring det der er skolens

skaber et læringsmiljø ville man sige i vore dage men som altså også er med til at skabe en ånd og en tone på en skole

uden at sige ordet disciplin som er et meget kontroversielt ord

hul på at diskutere disciplin det kunne måske være det næste som den her kreds af ansvarlige partier

nemlig enig i det fru marianne jelved

til for eksempel kommunerne og skoleverdenen at folketinget står så enigt bag det her

godt være at den konstruktive og den nødvendige disciplin også er noget som vi skulle interessere os for og italesætte som man siger

den disciplin der er nødvendig for at skabe et godt skolemiljø og som i øvrigt også er meget nært forbundet med selvdisciplin som bestemt også er en god ting selv om jeg tror det er ret svært at lave lovgivning om

altså tak for en god debat og jeg er selvfølgelig også rigtig glad for at der er den her store enighed om

har partierne haft alle ordførerne på og dermed er det børne og undervisningsministerens tur til

er fuldstændig uvurderligt at vi står sammen om

her problem netop fordi det er ting der ikke fungerer i et fællesskab når det er sådan at man har

mobning jeg vil sige at der et andet tidspunkt hvor jeg

særskilt nødvendigt at det var hele folketinget der stod bag noget vi lavede og det var da vi lavede den store skilsmissereform og det er fordi den i høj grad omhandler noget af det samme nemlig konflikter

og det at kunne se sig selv på tværs af de forskelligheder og det at kunne få ting til at fungere i det fællesskab

vi håndterer konflikter eller når vi håndterer andre fællesskaber

det er præcis det der er problemet når vi taler om mobning

et fællesskab der er dysfunktionelt

set enig i de bemærkninger der kom fra liberal alliances ordfører om at det er kollektiv ondskab

de grimme følelser og sider

i et fællesskab så alle kan være der så det er måske også noget af det vigtigste man overhovedet kan

fællesskab hvor den type af tendenser bliver

tøjlet i det kollektive rum så vi kan være ordentlige over for hinanden

bare et spørgsmål om at flyve under radaren fordi vi bliver mere sofistikeret

bliver brugt af årsværk hvad de bliver brugt på så så vi får et overblik at tage udgangspunkt i når vi på et tidspunkt skal kigge på evaluering så så vi ikke tager det bid for bid men faktisk kan se

hvor de forskellige partier gerne vil have det skal bevæge sig

vil jeg bare som et opmærksomhedspunkt i forhold til formen for tilsyn

at der er meget stor forskel på den måde vi driver tilsyn på som stat nogle steder gør man det egentlig relativt goldt hvis man må sige det sådan

kan det eventuelt få nogle konsekvenser andre steder har man opfundet dialogbaseret tilsyn

totalt dialogbaserede

jeg er enig med fru marianne jelved der siger at vi

i forhold til debatten om disciplin som

mig om ordet disciplin men hvis man lader

sige at noget af det der bekymrer mig rigtig meget er

utydelige vi er blevet mere utydelige i vores samfund i gamle dage i den sorte skole og forældre og børn imellem var var disciplinen redskabet til at være tydelig vi disciplinerede

til tider meget firkantet nødvendigt meget firkantet

blevet for utydeligt hvordan man kommer ind i fællesskaberne i de forpligtende fællesskaber også som børn og unge engang var der en logik i hvad man skulle lave når man blev voksen for man kunne bare kigge på sine forældre det vil jeg ikke tilbage til men vi har glemt at skabe en tydelig vej for hvor

hen når vi opløser kønsforskellene

men det skaber også en utydelighed i forhold til nemt at kunne afkode

bliver det enormt svært at navigere som barn og som ungt menneske og det bliver enormt svært at afkode

hvis man så er samspilsramt af at man bliver ramt af alle de faktorer som

mobbeoffer eller mobber og der er det så at man som fællesskab skal gå ind og skabe en meget mere tydelig ramme så hvis jeg må lade være med at bruge ordet disciplin og

lytte på hvad der egentlig er indholdet i det liberal alliances ordfører siger tror jeg egentlig jeg er ret enig i

socialdemokratiets ordfører jens joel sagde

noget man kan forestille sig værre end at ens egne børn bliver mobbet og jeg er enig man ville

eneste morgen til hver eneste eftermiddag

hvis man på den måde kunne undgå at ens egne børn skulle stå det igennem

det værste vi kan forestille os vores børn blive udsat for og det vil sige at

gør ondt langt ned i maven på hver enkelt af os og det fylder hele tilværelsen når vores børn bliver udsat for det og så alvorligt skal vi også tage det som folketing altså forstå hvor meget det fylder både i barnets hverdag og i familiens hverdag

som kollektive væsener fungerer

så igen tusind tak til dansk folkeparti for at tage initiativet til debatten det er så afgørende vigtigt at vi får taget den med mellemrum og vi får den så en gang mere i den her folketingssamling når regeringen kommer

med en redegørelse men tak for ordet

institutionerne træder i karakter på og at institutionerne er tydelige

hvad der forventes og hvad der er af færdselsregler så at sige

jeg taler om så må det hedde et eller andet vi kan blive enige om så det

ikke er rent semantiske drøftelser der står i vejen

er nemmere for børn at navigere i og jo mindre man fra hjemmefronten

jo sværere bliver det jo så også at navigere ude i det store fællesskab hvis det så også er utydeligt så på den måde kan man sige at den der dobbelte utydelighed der så kan komme kan gøre det fuldstændig umuligt for et barn og man kan jo blive helt rundtosset ved tanken om så at skulle finde ud af at være en del af

en skolegård så ja mere tydelighed er bestemt godt både i den ene og den anden sammenhæng

jeg vil gerne takke for en rigtig rigtig god debat og for at vi kan samles om at det her er et emne som vi skal gøre noget ved og at vi skal gøre det godt nu har temaet fra vores side

er det også den digitale verden og de sociale medier og hele det spektrum som vi skal tage ind jeg kan håbe at vi kan bruge folkeskolen som et værktøj og til at sige at kan vi skabe gode kulturer i folkeskolen smitter det forhåbentlig også af på fritiden så på den led kan det være en god vej ind

for ministerens tilsagn om at når vi skal tale om dansk center for undervisningsmiljø gør vi det bredere og

være værktøjet til at løse det her på bedre måder

meget for et dialogbaseret tilsyn

altså meget bedre end alt for mange løftede pegefingre det er der slet ingen tvivl om så tusind tak for debatten og jeg glæder mig til det videre arbejde fremadrettet tak

ordførernes sædvanlige pladser da vi nu er

ikke kunne foregribe allerede nu men jeg kan i hvert fald sige fra socialdemokratiets side at

handler om hvordan man skal afholde de prøver som man

naturligvis skal afholde for at træne gymnasieeleverne i

gå til eksamen der er en række forskellige prøveformer man skal igennem og der er nogle bestemte

det krav der har været om at de skulle afholdes som årsprøver altså i slutningen af skoleåret for det behøver man ikke nødvendigvis

man kan også afholde det efter et uddannelsesforløb på det tidspunkt hvor det faktisk ville være mest lærerigt

at blive testet og man kan i øvrigt skele til hvordan man udnytter lærerkræfterne bedst muligt vi noterer os også at

af den seneste revision af gymnasiereformen som den daværende

bemærkning kan jeg ikke så overraskende sige at vi selvfølgelig støtter lovforslaget

er fru marie krarup

den nye gymnasiereform med et ønske om

om at få mange prøver og fastholde antallet af prøver og få dem som rigtige prøver og dermed sørge for at årsprøver ikke blev brugt på forskellige vildtvoksende projekter som jeg

at få de her årsprøver det viser sig så at der er nogle praktiske problemer i at lægge så mange prøver i slutningen af skoleåret og derfor

er fint at man kan løse problemet ved at flytte dem til nogle andre tidspunkter det er bare enormt vigtigt at fastholde dem som prøver rigtige prøver hvor man bliver prøvet i det som man har lært i stedet for at give carte blanche til

træningseksamener er utrolig vigtige

vigtigt det er en meget vigtig ting at kunne både at kunne det faglige stof men også at kunne tage sig sammen til det og kunne overstå den hurdle som en eksamen er og selvfølgelig

af praktiske årsager var nødvendigt at flytte rundt på det sådan at det nu hedder interne prøver og holdes

siger vi selvfølgelig helt okay for det bare man fastholder at indholdet bliver ved med at være det samme og det ikke får lov til at skride ud i sjove eller mindre sjove projekter så vi støtter lovforslaget

sjovt at gå til eksamen men man skal selvfølgelig testes i det som man skal testes i og ikke i noget andet for

får nogle frihedsgrader her det er dejligt at kunne stå her på talerstolen og bakke op om noget som

og derfor er vi i sf glade for at vi med dette lovforslag viser at vi har lyttet til skolerne ved at lempe kravet kravet om at de interne prøver skal afholdes i slutningen af skoleåret har også betydet at eleverne er blevet pålagt et ekstra pres

sikre bedre trivsel det er nødvendigt særlig når undersøgelser viser at hver tredje gymnasieelev overvejer at droppe ud af sin uddannelse og at unge er mere pressede end de tyve procent mest pressede voksne dette lovforslag er et lille men rigtigt skridt i retning af at sikre bedre trivsel for gymnasieeleverne kravet om at de interne prøver skal afholdes i slutningen af skoleåret har også vist sig at være uhensigtsmæssige i forhold til planlægningen af skoleåret for uddannelsesinstitutionerne og har lagt et unødvendigt pres på både lærere og elever såvel som

og derfor er det selvfølgelig kun endnu mere vigtigt at lærerne

ikke bruger deres ressourcer på noget de ikke mener giver mening ved at give uddannelsesinstitutionerne mulighed for selv at bestemme hvornår de afvikler de interne prøver gives der mulighed for at institutionerne kan afvikle prøverne på det tidspunkt der

mening på den enkelte skole og det er godt i sf mener vi at dette dette forslag giver mere fleksibilitet til de enkelte institutioner

jeg skal da ikke lægge skjul på at jeg glæder mig til at vi snart skal have en større debat her

mere bredt om

om deres omfang og deres rolle i vores uddannelsessystem det er ikke en diskussion vi har fornøjelsen af her fredag eftermiddag her er det bare et spørgsmål om hvornår på året de interne prøver skal

tilbagemelding på det fra gymnasierne danske gymnasier synes at det er vældig godt i forhold til at skabe større fleksibilitet

vi i enhedslisten bakke op om forslaget

er fra det konservative folkeparti det er fru mai mercado

i to tusind og seksten indgik vi jo i et bredt forlig om en reform af de gymnasiale uddannelser og den implementering har jo været i gang i et par år godt og

det ikke sikkert man rammer rigtigt første gang dermed giver

at rette op hvis der er utilsigtede effekter

jo vist sig at de interne prøver som bliver afholdt som årsprøver i både

ikke er hensigtsmæssige at afholde

nogle institutioner har det udgjort en uforholdsmæssig belastning i prøve og eksamensperioden det synes jeg bestemt man skal lytte til og derfor kan det

forslaget om at give en større fleksibilitet

i studieretningsfag i dansk på a niveau og i matematik på a niveau eller b niveau

med hensyn til afvikling af den opgave og herunder at kunne sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede lærerressource der står til rådighed

ser nogen ordfører fra nye borgerlige

et rigtig godt lille lovforslag som der allerede er mange der har sagt gode ting om jeg skal ikke her fredag eftermiddag spilde folketingets tid med en lang gennemgang det er

som vi også bakker op og jeg skal hilse fra nye borgerlige og sige at det samme er tilfældet for dem

mener jeg jo at det er væsentligt fordi

kunne planlægge ude på skolerne på den måde har vi ikke helt fået gjort det godt nok

set enig i den del at det vil tage en del af presset derude

til planlægningen men selvfølgelig også i forhold til eleverne fordi skoleåret får et mere naturligt flow end det her hvor vi har fået presset det ind forkert så det er en lille afskaffelse af noget som har kunnet skabe en frustration derude det skal vi selvfølgelig gøre

vi kan gøre i fællesskab så tak for en kort debat men også om et lille forslag